udsættes til tirsdag den tiende april to tusind og atten det er først ordføreren for forespørgerne herre uffe elbæk alternativet for en begrundelse

vi sammen skal prøve at tage temperaturen på demokratiets tilstand lige i de her tider

hvorfor alternativet har stillet statsministeren følgende spørgsmål hvad mener statsministeren at der skal til for at genskabe borgernes tillid til de folkevalgte

og øge det politiske og demokratiske engagement hos befolkningen

vi fra alternativets side har stillet den her

statsministeren er primært to ting ene er at vi kan se

der har lyst til at være medlem af et politisk parti vi er helt nede

af befolkningen der synes at det giver mening at være medlem af et politisk parti og af dem der så reelt er medlem af et parti er der færre og færre der har lyst til

folkevalgte positioner

som folketingskandidater begynder mere og mere at ligne hinanden på tværs

samme sociale referencer to partier herinde som faktisk gør det rigtig godt

deres kandidater og dermed også de folk

er dansk folkeparti og enhedslisten altså der er en langt større mangfoldighed i de to partier hvilket jeg synes er rigtig rigtig godt men altså der er få der har lyst til at være medlem af et politisk parti

der er en større og større tillidskløft mellem os folkevalgte og

vi ligger allerlavest i

politisk klasse og så det der tillidsgab mellem mellem borgerne og

sundt demokrati vi har bevidst valgt ikke at lave et

den her debat kan blive både nysgerrig og åben

at høre hvad i tænker i de andre partier først og

mere meningsfuldt så jeg glæder mig rigtig meget til at

tak for det og så er

adresserer et meget vigtigt emne

nemlig tilliden til de

demokratiske udvikling det er en vigtig diskussion og det er det jo ikke mindst i en tid hvor

demokratiet flere steder er under pres også i lande

hvor demokratiet stadig er ungt jeg husker stadig

formiddag i oktober for otte og tyve år siden hvor jeg fik det pludselige indfald at ringe til

lyst til at hoppe med ind i vores gamle volvo og tage en

var halvdelen af europa stadig brutale diktaturer

lande hvor man undertrykte sine egne befolkninger byggede mure ikke for at forhindre nogen i at komme ind men for at forhindre folk i at komme ud at vælge friheden og demokratiet til

kan tage demokrati og borgerrettigheder og en velfungerende retsstat for givet det ser vi i hele verden vi ser det også i europa og det skal vi huske på også når vi diskuterer forholdene herhjemme jeg er helt med på at at tilliden til danske politikere er lav når man måler det sådan op imod andre

grupper men det rokker ikke ved at vi har et levende og stærkt demokrati som er blandt de mest grundfæstede i verden danskerne er det folk i eu som er mest tilfredse med hvordan deres demokrati fungerer og tilliden til folketinget er blandt de højeste i eu og højere i dag end i for eksempel to tusind

to tusind og tretten betyder det så at vi ikke har et problem

og det er alvorligt når mange vælgere ikke har tillid til politikere og til de politiske partier og vi kan jo hurtigt skyde skylden på hinanden eller på nogen andre men jeg synes vi skal bruge debatten når den nu er rejst her i dag til at kigge indad og spørge os selv om vi i tilstrækkelig grad er med til at skabe et positivt billede af politik og om vi ansporer

det er vist det man kalder et retorisk spørgsmål jeg tror de fleste mener at der er rigelig plads til forbedring det synes jeg også

skal vi sørge for at den politiske debat bliver vedkommende på den ene side er der jo brug for de store visioner om hvordan danmark og verden skal se ud på lang sigt her har alternativet selv markeret sig med forslaget om en tredive timersarbejdsuge og

altså med store visioner på den anden side må vi

jordforbindelsen for tillid handler også om tillid til at de folkevalgte kan løse de helt konkrete samfundsproblemer parallelsamfund kræftbehandling kriminalitet børn som ikke får en ordentlig chance

så vi skal jo ligesom have begge dele med men men først og fremmest skal vi holde os for gode til at komme

løsninger på komplekse problemer og det gælder os alle sammen

vi udfordre det bestående vi skal skære argumenterne til ellers sker der ingen forandringer og heller ikke se forskellene men jeg tror vi skal passe på med at hævde at problemer som vi har tumlet med i årtier kan løses med

fingerknips det er at nedvurdere befolkningen og det gavner ikke

tilliden hvis vi får skabt et billede af at store

billedet af virkeligheden både bevidst og og ubevidst måske er vi nogle gange lidt for gode til at se på verden med enten røde blå eller grønne briller

måske særlig når der er en journalist i nærheden og så bliver det i virkeligheden ikke rødt blåt eller grønt så bliver det hele sort hvidt unuanceret og sådan har det nok altid været i den forstand at christiansborg jo er en politisk kampplads

vi er valgt på et mandat men sandheden er jo at verden jo ikke

et af de områder hvor nuancerne jævnligt forsvinder

på klimaområdet når man lytter til debatten

parti fører en nærmest kulsort politik

lever på en anden planet selv om hele pointen er jo er at vi kun har en planet til deling men faktum er at danmark har haft venstreledede regeringer i tolv ud af de seneste seksten år

der er ført en energipolitik baseret på brede energiforlig i år to tusind havde vi elleve procent vedvarende energi i energiforbruget nu er vi oppe på tredive

på gode dage bliver den danske vindmøllestrøm sendt ud af landet fordi vi simpelt hen ikke kan nå at bruge det hele selv og inden længe vil regeringen lancere et energiudspil der leverer endnu mere vedvarende energi

have endnu mere koste hvad det vil det er helt fair men jeg synes nogle gange at debatten bliver fordrejet så jeg nævner det som et eksempel på hvordan nuancer forsvinder lidt det samme det samme indtryk kan man få når man lytter til sundhedsdebatten her lyder det nogle gange som om alting er skåret ned men faktum er jo at siden jeg selv blev sundhedsminister i to tusind og et er der ansat næsten fem tusind to hundrede

de offentlige sygehuse og næsten fem tusind ni hundrede flere sygeplejersker det svarer til at der hver eneste dag bortset fra søndag er blevet ansat en ekstra læge på vores hospitaler

hver eneste dag inklusive søndage er blevet ansat en

sandheden er jo at langt langt de fleste politiske løsninger skabt herinde bliver fundet i fællesskab i frugtbare respektfulde diskussioner og med brede flertal og tænk hvis vi kunne tage lidt mere af den slags ud af det lukkede rum og ind i offentligheden frem for stadig at tegne det her billede af at

set at vi ville komme langt også i genskabelse af tillid det fører mig så til mit tredje og sidste punkt hal koch udtrykte en gang

deri havde han meget ret og og deri ligger jo også en forpligtelse

knytter sig jo ligesom til samtalebegrebet lytte til befolkningen for at forstå bekymringerne i deres helhed og sammenhæng lytte til hinanden ikke kun sådan lidt autopilotagtigt for altid lige at kunne finde modargumentet men for at finde de bedste løsninger det burde jo

set være muligt al den stund at vi alle er udstyret med to ører og en mund så skal vi også blive bedre til at kunne gøre noget som alle andre mennesker kan og som vi også hver især jo kan i andre dimensioner af vores tilværelse nemlig blive klogere og stå ved det når vi gør det det gælder også mig selv jeg er temmelig sikker på at hvis nogen havde vist mig regeringens udspil mod parallelsamfund for fem og tyve år siden så ville jeg have været meget meget meget skeptisk jeg kommer fra et parti som er rundet af grundtvig og stolte frihedstraditioner af kolds skolesyn er store tilhængere af vores friskoletraditioner og

derfor har det helt ærligt været svært

konklusion at vi nu foreslår at pålægge forældre at deres børn

på en måde vi ikke kunne forestille os derfor må vi tage fat

problemerne på en måde som jeg egentlig ikke grundlæggende

det er nødvendigt verden forandrer sig

og det skal vi måske give hinanden lidt bedre plads til

og holde lidt mindre fast på at du sagde engang og du løber fra noget du har sagt og jeg har fundet en debatbog fra da du var nitten år og der skrev du sådan og nu er du tre og halvtreds og mener noget andet

at blive lidt klogere det tror jeg vil styrke tilliden i hvert fald på den lange bane

et forsigtigt forsøg på at lægge tre perspektiver ned over den her udfordring vi står med jeg bilder mig ingenlunde ind at det er

er helt sikker på at der findes flere og

og slå ørerne ud og lytte godt efter i dagens debat

slutte af med at rose alternativet for at tage initiativ

dagens debat vi er jo ikke enige om det hele mildest talt men jeg er sådan set oprigtigt glad for at herre uffe elbæk og fru carolina magdalene

på på emnet for jeg deler grundlæggende bekymringen og derfor ser jeg frem til

lige inddrog det europæiske perspektiv

at verden forandrede sig da berlinmuren faldt

i stedet for at der blev bygget yderligere mure og det er jo rigtigt at lige nu ude

under massivt pres og vi ser en

koblet med et ønske om

mænd og kvinder som ledere

en tredjedel af alle unge i europa ønsker faktisk en stærk leder frem for den den demokratiske kultur vi har

demokratisk mellemtid lige nu hvor vi er på vej fra noget vi kender til noget som vi absolut ikke kender

så være positive scenarier for hvad det kunne blive lige nu synes jeg

at det er de negative scenarier

det vil sige hvordan vi bygger en ny sådan demokratisk bro imellem os der er

og vi er jo dybt optaget af at finde ud af hvordan pokker vi udvikler nye former for

hvordan kan det være at seks og halvfems procent af borgerne ikke har lyst til at være medlem af et politisk parti i dag de er givetvis

politisk parti så

fælles kronik lige før

sidste år i oktober og der gav vi vores bud på nogle konkrete nedslag

dem eksempelvis foreslog vi at udvide skolevalget altså

det som er en kæmpesucces i folkeskolen folkeskolen til gymnasier og erhvervsskoler vi foreslog også et

center for demokratiudvikling her på christiansborg ud fra

store seriøse virksomheder i danmark i dag selvfølgelig har en udviklingsafdeling og hvis vi ser christiansborg som

burde vi også have en udviklingsafdeling som

kommunalt niveau og regionalt niveau

tager helt fejl foreslog vi også flere mobile valgsteder

bud på komme i gang med at sige hvordan

hele tiden er noget som vi generobrer fra generation

generation det som

vi diskuterer nu internt i alternativet er

tilbage i to tusind og tre det vil sige

ser det der sker ude i den store verden altså at de demokratiske

under pres og vi ser det også herhjemme

var i stand til at formulere et politikerløfte og selvfølgelig har vi alle sammen været nede at lægge hånden på grundloven men

læse ned over de ting som

ungdomspartierne på tværs af den politiske uenighed de jo også har var i stand til alligevel at

at formulere nogle meget meget fine

og måske vil vi også foreslå det er et egentligt nyt

for at skabe den demokratiske

hjemmebane har vi jo selv arbejdet med at åbne vores eget parti op med livestreaming af gruppemøder

etiske spørgsmål med dem når vi selv er usikre på

når døren er lukket synes i det går godt nok hvordan kan vi gøre det bedre

sige at for pokker altså er under kategorien snydebandeord

retten til at blive klogere det var lidt uklart for mig

at gøre men det får vi måske lejlighed til at udforske på et senere tidspunkt

mellem det at passe på og det at udvikle

ikke det handler så meget om vores institutioner som det handler om den måde vi bruger

fald en bekymring for om den høje tillid vi har

vi set et medieudspil her senest og

det her med udfordringen af tilliden til vores institutioner og hvad der er på spil

morten østergaard kommer med her det vi nu ser i forhold til medieforhandlingerne ser jeg helt klart som

demokratisk vigtig institution i danmark

men man kan jo også kigge på det i forhold til ombudsmandsinstitutionen og man kan kigge på det i forhold til

rigsrevisorerne altså jeg oplever at

en manglende opbakning til og manglende respekt for de helt grundlæggende demokratiske institutioner i dag og at der er brug for at vi står op for

at stå op for institutionerne

at udvikle dem altså hele den debat der har

vi ser det som et element i at vitalisere debatten og relationen mellem os herinde og så borgerne det bliver af andre udlagt som om det er et angreb på det repræsentative demokrati og jeg ser det jo som en

det der sker lige for øjeblikket også her på den hjemlige hjemlige bane

vores helt grundlæggende demokratiske institutioner

igennem sit virke har haft masser af personlig erfaring med

jeg oplever jo faktisk at der er en enorm grøde i vores civilsamfund i bredeste forstand at der er en

er folk dybt engageret i mange ting som måske så bare ikke er de de politiske partier

bliver noget ekstra mens det der sker

bedrives når der laves en plan for de udsatte boligområder

en sluttet kreds hvor de mange der kunne være engageret i det slet ikke får afløb for

magten over de seneste år har lukket sig om sig selv

noget man lægger oven på men det bliver de reelle væsentlige politiske processer som den aktivisme

inddrage borgerne direkte

vi gør os både som enkeltpartier men også

så jeg tror at i hvert fald løber radikale venstre åbne døre ind hos alternativet vi er fuldstændig enige

vores demokratiske arbejdsformer derfor

tredje borgerkammer som jeg forstod det i forhold til folketinget

interesseorganisationer og andre der har noget på hjerte til at få adgang til os

enkeltpersoner men også i forhold til folketingets udvalg der bliver lavet høringer

at invitere borgere ind

særligt borgerkammer hvad skal det repræsentere som

en demokratisk forstyrrelse hvis man skal

uden partipolitiske tilhørsforhold til at komme

politiske udfordringer som eksempelvis bliver diskuteret her i

at borgersynspunkter kunne komme tættere på processer kunne gøres inden for den demokratiske ramme at det er i et samspil med udvalgsarbejde og lovprocessen

er et indtryk af at det er umuligt at nå os i det politiske

i kan gøre det på en bedre måde inden for det repræsentative demokratis rammer

præsidiet jo selv været drivende at

udnytte det system vi rent faktisk har endnu bedre det er også det jeg hører

og jeg synes vi skal gøre begge ting på samme

det synes jeg er interessant men jeg kan ikke lade være med at tænke på om herre uffe elbæk ikke er enig med mig i at folketinget jo gerne

i forskellige forskellige aldre og

et borgerkammer skulle se ud men kunne det ikke i virkeligheden være en falliterklæring hvis man kommer frem til at

det ansvar som vi har her når vi snakker

dialog med borgerne

som vi i sidste ende lander herinde

en inspirationskilde til det der foregår her og der skal være en samtale en dyb alvorlig samtale mellem os i folketingssalen og

i helt nøjagtigt hvordan vi har tænkt det

mere interessant demokratisk struktur end den vi har i

at vi får borgerne tættere på og kan vi gøre det sådan at borgerne synes at

hvor mange muligheder der var for at alle mulige

mere op for jeg må indrømme at

det alternative parlament når der har været diskussioner herinde i i folketingssalen

vi inviteret op til hundrede borgere ind i landstingssalen for at diskutere det samme emne som der

eksempelvis i forbindelse med kontanthjælpsloftdiskussionen

åbnet op for dem derudover vil jeg sige at jeg også har

at folk arbejder dybt seriøst

nu er vi jo i det her hus og vi er

den der statistik hvor vi ligger lavere end bilforhandlere og ja endda lavere end journalister og det kan man tænke

er det jo fordi jeg kender herre uffe elbæk fra tiden før

jeg fornemmer ikke at herre uffe elbæk har ændret sig eller opfører sig anderledes hvad er

der ikke kan udfoldes herinde sådan den menneskelige udstråling af det vi måske kom

det er jo et spørgsmål om folketinget

det måske er allerlavest også i forhold til kommunalpolitikere og så videre hvad er det det hus gør ved os eller hvad er det vi

synes jeg næsten vi kunne søge svar på hver især i de verdener vi nu kommer fra

at statsministeren kom med nogle ret gode bud på det altså altså

det her hus er skabt på konflikt politik er jo konflikt men vi søger den også og vores evne til at lytte og indgå i en reel nysgerrig samtale

og det bliver ofte den ene blok over for den anden blok der kan jo selvfølgelig være dybt reelle kritiske ting som man synes man er dybt uenig i og dem skal man jo stå op

at den måde vi i

forsvinder det tror jeg er en af grundene til det

medierne spiller en fantastisk vigtig rolle også på det her område

meget om mange ting udadvendthed

det billede der tegnes af os og herre uffe elbæk rørte lige ved det

vi har et medieflow nu som er accelereret de seneste ti år

er gået ned ad bakke der er der vel grund til at spørge

spiller vi måske også beredvilligt med hvor vi af og skulle sige nej og lade være eller hvad

foreslår en ny demokratiudredning hvor

man kigger på den dynamik der er mellem medier og politik hvis vi er konfliktfokuserede

er medierne det jo også lige nu har langt de fleste medier jo ikke en forretningsplan der hænger sammen så det eneste de tjener penge på

det vil sige at der skal være breaking news uafbrudt

afviklet et møde om kontanthjælp

et argument for at man skulle have det her borgerparlament eller var det tværtimod et argument for at det ikke

er hvordan adskiller sådan et arrangement sig fra de efterhånden rigtig mange arrangementer vi

kontanthjælpsloftet vi har jo fyldt landstingssalen

det også lidt deprimerende for

var ekstremt højt og så lige to hundrede m længere nede ad gangen

som diskuterede det samme spørgsmål og de kom frem til nogle

i min optik meget meget mere seriøse bud på en løsning

hvoraf en tredjedel var kontanthjælpsmodtagere en tredjedel var socialrådgivere og en tredjedel var forskere men inden

altså man måtte kun sige sit navn

der pludselig sad hundrede mennesker med lige status men med erfaringer på det her område

ikke fortæller hvem man er det gør folk nu ret hurtigt og

hurtigt dechifrere det men jeg

om præcis det samme tema

for meget i detaljer med en idé som jo som sagt er på tegnebordet hvad jeg også understregede

skaffe viden og indsigt spørgsmål som kun kan skabes i kraft af at borgerne ikke er bundet af et partipolitisk bagland og den viden skal

sige i højskolens ånd her i folketingssalen

at sige at vi synes

hvor velfungerende det danske demokrati

er høj valgdeltagelse men hvor vi

at de unge vælgere ikke har lige så høj valgdeltagelse

endnu mere det synes jeg skal nævnes

kommer til at tale vores demokrati

at vi også gerne vil mobilisere flere der har lyst til at være en del af vores arbejde

vi opfører os som politiske partier

tre partier der gik til valg på at de var parat til at tage regeringsmagten

jo nogle der skal det var socialdemokratiet

og ikke lave blå linjer røde linjer eller grønne linjer som statsministeren sagde men

der var så få partier der var parat til at tage regeringsmagten

har to kollegaer her i salen

poulsen fra dansk folkeparti og herre karsten hønge fra sf

får deres hovednyhedskilde fra facebook

dét er bekymrende det er diskuterer hvorfor vi skal bevare public service her i danmark

diskussion med hinanden og vi abonnerer altså ikke på at det er journalisternes skyld at der er den her polarisering det er et politisk ansvar at vi ikke er med til at tegne forskellige deloffentligheder

at tres procent mener at der er

republikanerne ikke diskuterer

politikerlede og at man ikke tror på os

i den bedste sags tjeneste

lave nogle nye institutioner hvor vi egentlig giver mistillid til os

vi er en del af løsningen og vi

ikke er bedre til at udvikle de arbejdsformer

man skulle kigge på kommunalvalget

borgerdeltagelse masser af diskussioner og faktisk mange brede

kultur hvor vi holder fast i det bedste ved det danske demokrati

en situation hvor befolkningen ikke tror på os længere

ting som nemlig er rigtig gode ved det danske demokrati skolevalget er også noget af det vi selv har fremhævet som et rigtig godt eksempel på hvordan vi kan finde ud af at involvere vores unge mennesker i demokratiet men jeg synes måske ikke at ordføreren kom så meget ind på den udfordring der ligger i det her med tilliden til politikerne altså hvorfor

teorierne kunne jo være at vi politikere nogle gange har en tendens til at tegne et billede af samfundet som folk ude i virkeligheden var jeg ved at sige

det her med at der er kriminalitet og at vi har udfordringer

med med parallelsamfund men hvis vi kigger

stiger men herinde fra christiansborg peger vi på sorte huller og øget kriminalitet så jeg tror at noget af grunden til at der er den her politikerlede

er rigtig mange borgere som hører os fortælle nogle historier som de slet

med mig i problemet

der er kommet flere identitetspartier og identitetspartier er kendetegnet ved at man for

så enten er man rigtig dansker eller også er man forkert dansker og dilemmaet ved identitetspolitikken er

klasse og socialgruppebaserede partier

at de faktisk har fat i nogle dagsordener som betyder noget for grupper i befolkningen men det gør

os umage med at sætte det positivt i spil i stedet for at man kommer til at lave et os og dem

bekymret for og som jeg også tror er en af grundene til at vi står her i dag er jo at vi politisk er begyndt at udfordre rammerne for grundloven lidt mere nu begyndt at diskutere om noget kan lade sig gøre inden for rammerne af grundloven

hvor vi diskuterede om det at justitsministeriet vurderer at et beslutningsforslag stiller væsentlige spørgsmål

halvfjerds skal tolkes som at det er i strid med grundloven eller ej

til grundlovens paragraffer er dog i sig selv

at det der sikrer vores alle sammens rettigheder begynder vi at italesætte som noget vi sådan

uanset om det er de store visioner eller i forhold til noget der kan blive konkret politik så skal vi selvfølgelig leve op til grundloven når jeg siger det

en diskussion om det med borgerforslag som alternativet foreslog og som nu kører som et forsøg her i folketinget

at stride mod grundloven for ville der pludselig være borgere der kunne

som måske stødte ind i at det kunne blive opfattet som diskriminerende racistisk andet

tilpasset sådan at man var helt sikker på at det var inden for grundlovens rammer

for os at sikre os at det er inden for grundlovens rammer sådan har det altid været sådan vil det være fremadrettet og borgerforslag

hen ikke lade sig gøre vi taler om beslutningsforslag men ikke lovforslag det kommer ikke til at ske

nummer to på vej men alligevel er der en masse der

inklusive ordføreren selv har været

før vi overhovedet rigtig har afprøvet

at diskutere forskellen på repræsentativt demokrati og direkte demokrati hvad er fordele og ulemper ved det så i stedet for

se det som bekymrende at socialdemokratiet går ind og tager den diskussion

for den demokratiske samtale der skal være

diskuterer et borgerkammer er det en god idé eller ej

at demokratiske vilkår med det folkekammer som vi egentlig er her

gode demokrater burde elske borgerforslag den var stilet til mig

en dårlig demokrat fordi jeg er bekymret for at det er nogle demokratiske mekanismer der går uden om os folkevalgte

jeg fuldstændig sikker på at synes også det er interessant at diskutere det

fuldstændig legitim diskussion jeg underfundigt at man diskuterede det inden vi

arbejderparti jo netop er nogle af dem som ikke er her længere

samarbejde med identitetspartierne for

til at prøve at arbejde for nogle brede kompromiser

dilemmaet med identitetspolitikken

spørgsmål der stilles i dagens debat altså både hvordan vi får styrket demokratiet borgernes interesse for at deltage i demokratiet og være med i politiske partier men jo også spørgsmålet om tilliden til os de folkevalgte og det er med garanti et emne der kan skrives meget lange udredninger om men det er også et meget vigtigt tema og jeg sikker på at det interesserer os alle sammen rigtig meget

gerne starte med at sige tak til alternativet for at indkalde til den her forespørgselsdebat jeg tror det handler om en hel del ting og jeg vil i min ordførertale forsøge at berøre dem kort med konkrete eksempler jeg tror som det første at befolkningen forventer at der skal være klar sammenhæng mellem de valgløfter der udstikkes inden et valg og det

at man går til valg på at stramme udlændingepolitikken danskerne foretrækker den vej som de gjorde ved sidste valg og så skal der selvfølgelig efterfølgende også ske noget man lover noget og det gennemføres

man stole på

handler om at der skal sikres gennemskuelighed i lovgivningsprocessen så det bliver nemt for borgere

jeg faktisk tror fylder mere i befolkningen end man måske skulle tro for hvorfor var der egentlig behov for regler

slotsholmen jeg tror det fik mange til at tænke

lidt kedelige øgenavn mørklægningsloven lovgivning som det tror jeg medvirker til at gøre danskernes tillid mindre og jeg tror det kan have en kedelig langsigtet negativ effekt

der spørgsmålet om politikerne og de politiske partier jeg vil sige at hvis man som politiker måske særlig som minister siger noget soleklart

at følge det til dørs

det handler om vores tillid

lige så glad jeg blev da landets justitsminister for noget tid siden på et konservativt landsråd slog fast at en bestemt meget kriminel bandeleder skulle smides ud af danmark lige så skuffet blev jeg da jeg fandt ud af at han fik lov til at blive her eller lige så modigt som jeg

ønskede at jævne grimhøjmoskeen med jorden lige så skuffet blev jeg

det ikke rigtig var et synspunkt der gjaldt i folketinget men det gjaldt alle andre steder end i folketinget

er til stede i dag det var bare fordi det var to

jeg kunne huske

et andet væsentligt aspekt og det er mig selv

jo nemt nok at stå her og pege fingre det er nemt nok at sige at alle de andre ikke gør det godt nok laver man så også selv fejl ja det håber jeg

vi alle sammen gør det der måske bare er det afgørende er om man lærer af

men jeg vil faktisk sige at det er ret væsentligt for jeg oplever at befolkningen generelt har meget stor respekt

siger hov det var

øvsag den fik jeg ikke lige ramt rigtigt jeg var ikke lige helt så frisk da jeg fik taget den telefon og sagt de der ord og lige pludselig

vil faktisk sige at et væsentligt aspekt i den her debat bør være

hvad gør jeg selv før jeg tænker på hvad andre gør en anden væsentlig ting er de kandidater der stiller op det er de medlemmer der er i det her folketing som jeg vil tillade mig at kalde for

det er jo det det er det er borgerne der har sammensat os da jeg første gang besøgte den amerikanske kongres og så hvordan politikerne optrådte og hvor mange penge de skulle samle ind bare for at komme i nærheden af en plads i kongressen

være med at blive rigtig stolt over den måde det danske demokrati hænger sammen

rigtig mange gode eksempler på medlemmer af det her ting

men som bare har følt det var rigtigt og som har haft muligheden fordi danmark er et demokratisk meget unikt land og det skal faktisk være min afslutning selv om der er ting

synes jeg vi skal holde fødderne på jorden og konstatere at danmark altså stadig væk er et skønt land og en demokratisk ledestjerne

er meget tydelig for befolkningen det tror jeg mange vil være enige

som oftest lige ud af posen hvad man mener det som så er interessant ved dansk folkeparti er

venstre som er et mindre parti i folketinget har nogle og tredivetusind medlemmer

set fra dansk folkepartis perspektiv at man har så forholdsvis få medlemmer

en kritik men men et reelt spørgsmål altså

når man tager partistørrelsen i betragtning

tjekkede medlemstallet lå det nu på omkring femtentusind i hvert fald i det leje

politik på i danmark man sætter sit kryds hvert fjerde år ved nogle politikere som er meget tydelige i deres retorik og de har

også en politisk dagsorden som vælgerne jo så

særlig meget indimellem altså imellem de fire år hos et parti som dansk folkeparti i

at diskutere nuancerne af politikken så

ikke fremstår som meget simple

grundpræmisser som vi diskuterer politik på så det er egentlig

om ikke ordføreren kan være enig i at lige præcis hos dansk folkeparti kunne det være noget

spørgsmål om de sådan interne processer i i dansk folkeparti jeg kan sige

gik i skole og havde samfundsfagstimer og begyndte at interessere mig rigtigt for politik så jeg burde jo være det levende eksempel på lige præcis det modsatte af det som spørgeren måske tror

der forvalter magten også tillader at der er gennemsigtighed

det er jo blandt andet fordi vi så kan få en kritisk offentlighed og en kritisk presse

med den ene hånd siger at det er vigtigt med offentlighedsloven og så

en kraftig neddrosling på public service

i danmark hvordan hænger de to ting sammen hvis vi skal have en aktiv og kritisk presse skal den jo have vilkår til at kigge os efter i kortene

nogen til at gøre det og en tyve procentsbesparelse på dr som man vist nok mener er lige i underkanten

og yderligere besparelser på en lang række af de andre statsfinansierede public service medier

meget stort danmarks radio som altså

på nogle favorable vilkår og jo altså støttes af befolkningen igennem licensen

presse nogen tårer ud af øjenkrogen

med offentlige midler på den facon som danmarks radio

om året det har jeg meget svært ved at klemme tårer ud af øjenkrogen

helt sikker på at det faktisk kunne være rigtig godt for danmark at få

og flere nuancer i det landskab

foretagender med andre interesser end det

sind vores hjerter

demokrati det foregår jo i den mangfoldighed og det virvar af medier som

på hvorfor

tidspunkt i danmarkshistorien og verdenshistorien

produktion af nyheder kritisk journalistik og debat

hvor jo altså også private aktører som danske dagblade der jo spiller en kæmpe rolle i den demokratiske debat kommer til at få nogle flere muskler og fylde mere

digitale platforme og andre løsninger der kan få flere danskere som i dag ikke er involveret i politik

i verden ud i europa så kan man se at dér hvor man har stærke public service institutioner

dér hvor man har højest valgdeltagelse så der er åbenbart en relation mellem

en stærk public service institution og

at man har en kritisk vidende og nysgerrig befolkning på nogle

jeg fuldstændig enig med dansk folkeparti man ønsker at støtte de regionale

man specifikt ønsker at danmarks radio skal skæres tyve procent

gik jo selv ud med fem og tyve procent men nu bliver det tyve procent hvorfor lige nøjagtig det jeg forstår det heller

kun være glædeligt jeg synes i øvrigt også at det er meget at give danmarks radio

public service mediet danmarks radio der skulle have en en fortjeneste af det jeg tror det er langt mere nuanceret hvorfor danskerne er så gode til

et medie der får over tre milliard kroner om året

ikke i nogen dårlig situation jeg

skulle være en straf eller en ydmygelse

nogle gode råd i forhold til at få en mere mangfoldig repræsentation af folketingsmedlemmer altså jeg tager virkelig hatten af for

stand til at tiltrække kandidater og dermed i sidste ende folketingsmedlemmer som har en bredere social

altså at folk er faglærte det det store flertal herinde er jo akademisk uddannede personer og jeg holder virkelig meget af at

meget meget stort spørgsmål og

at det måske er lidt et københavnerparti eller et storbyparti

så møder man danskerne som de er flest rundt omkring altså man møder smedelærlingen og man møder hende der er frisør og man møder pensionisten og man møder ham der læser til lærer og det synes jeg er skønt ved at komme rundt i vores lokalforeninger i hvert fald

at tage initiativet til den her

en udfordring som risikerer at udvikle sig til et decideret problem hvis vi ikke

sidste ende handler det jo om tilliden

til demokratiet og det er noget

hver især bærer i vores hjerte at den må vi ikke

har vi debatten i dag

holdt vi sidste år på formandens initiativ et godt seminar med gode kollegaer på kollekolle og derfor mødes repræsentanter fra alle partier her på mandag med repræsentanter fra den fjerde statsmagt

for at tale åbent og frit og uden for citat om denne fælles udfordring

og jeg tror ikke det øger borgernes tillid til

derfor vil jeg lade journalisterne slippe indtil på mandag

er det med sig selv at man for alvor kan gøre ændringer her i tilværelsen

kan gøre bedre statsministeren sagde det glimrende før

jeg kan sige det på på min egen måde

jeg skal heller ikke bilde nogen ind at det her er hele svaret eller at jeg har patent på

egentlig det er er nemmere at formulere

helt åbenlyst vanskeligere for os alle sammen

i praksis uanset om man

repræsenterer gamle traditionsbundne partier eller

over for os selv over for hinanden

selv om hvorfor vi gik ind i politik vi skal minde os selv om vores prioriteter for vores politiske virke for de er næppe så forskellige på tværs af partiskel vi er alle sammen gået ind i politik fordi vi gerne vil gøre en forskel

gået ind i politik for at sikre et endnu bedre danmark til næste generation

om spillet det handler om at gøre det som vi tror på er det rigtige for danmark så vi skal vise respekt for os selv også hvis vi gennem årene bliver lidt mere kyniske

vi skal lade være med at kaste anklager mod hinanden når de ikke

være med at tillægge hinanden synspunkter og bevæggrunde som vi godt ved er forkerte

være med at antyde at det arbejde vi har påtaget os herinde ikke er det vederlag vi modtager værd for det er det vi skal holde op med at udstille hinanden som griske dovne selviske og hvad vi ellers kan finde på når vi egentlig godt ved at kollegaerne herinde også fra tid til anden har svært ved at få hverdagen og et bare nogenlunde harmonisk familieliv til at hænge sammen vi skal vise respekt for hinanden også når kameraerne ruller

vælgerne vi skal lade være med at foregøgle vælgerne at der findes nemme løsninger på komplicerede udfordringer

være med at forsøge at bilde vælgerne ind at man kan føre politik på enkeltsager uden at det har konsekvenser andre steder vi skal lade være med at skabe en illusion om at danmark er et samfund der lever i en lille boble hvor resten af verden kan holdes ude eller ignoreres for så taler vi ned til vælgerne og det gør man ikke til sin opdragsgiver man skal kunne regne med hvad vi siger at vi faktisk kæmper for at få danmark i den retning vi siger jeg ved godt at vi er bundet af en parlamentarisk virkelighed og at

jeg havde nær sagt heldigvis men det går ikke at vi stiller vælgerne sådan et tillokkende utopia i udsigt hvis vi godt ved at det ikke kan føres ud i livet vi skal vise respekt også for vælgerne og også når vi øjner muligheden for en hurtig men kortsigtet gevinst i den næste måling

og som herre peter kofod poulsen sagde det før

nej jeg bestræber mig på det det var egentlig derfor jeg kom herind men det lykkes ikke altid det gør det ikke for nogen af os ingen af os men vi skal bestræbe os på det og derfor er det godt

for vi skal lige minde os selv

gav mig et lift for et halvt års tid siden da jeg var strandet i brøndby hallen og ikke

en rigtig stor forskel altså det der med at vi som politikere også viser at vi faktisk

antorini var på talerstolen om skolevalget

vi i skolerne prøver at forberede vores unge mennesker til at blive aktive demokrater er der andet vi kan gøre jeg

tendens til at sige at

så

er vi dygtige nok i skolerne

de altså skal overtage samfundet efter os andre

fra aarhus herre uffe elbæk gik forbi os

at vi har den kollegiale form som vi har herinde og det bekymrer

meget det bekymrer mig meget at størstedelen af de unge mennesker der kommer herind bliver overraskede når vi fortæller dem

jeg mener at lidt under halvdelen af dem der virkelig tager fejl i utrolig mange ting men jeg kan rigtig godt

dejlige mennesker de er ordentlige mennesker og de er mennesker som vier deres liv til et bedre danmark

og at der ikke er et entydigt

som demokrater i forbindelse med debatten om borgerforslagene

et enigt folketing som har stemt selve modellen igennem og efterfølgende har vi så her på det seneste

et af venstres folketingsmedlemmer og det er decideret blevet beskrevet som noget

går i folketingssalen og siger ja til noget og bagefter går man ud på twitter og twitter og taler noget meget ned som man selv har været med til at stemme igennem altså

hvilke signaler vi sender

er vi står op for som politikere og hvad vi tror på

laver nu er jo et eksempel på at tage et udsagn og

venstre er imod

implementeringen men hvis man ikke har forstået herinde

det er noget pjat så har man ikke hørt efter i timen vi havde beslutningsforslaget fra alternativet og vi var meget imod det jeg har været ude og

det repræsentative demokrati

vi med til at sikre at det bliver indført på en ordentlig måde det er fordi vi

meget bevidste om vores ansvar herinde det er fordi vi

forkerte synspunkt vi er imod den ordning vi synes det

at det primære budskab var ting vi skal holde op med altså tale grimt og

ikke nogen overvejelser om ting der måske alligevel kunne være

forstår hvorfor venstre står så stejlt på

som gerne vil have have regeringsmagt

vi er kommet så langt fra hinanden i diskussionen om

lidt klogere på noget der kunne skabe en øget gennemsigtighed

at kritisere hinanden for jeg tror egentlig ikke det var det der var alternativets hensigt jeg tror at hensigten med den her debat var at vi skulle tale om en fælles udfordring vi har

nogle synspunkter og motiver som

ikke har og

herre morten østergaard som det også blev nævnt før jo var tilhænger af den her offentlighedslov da det var herre morten østergaard selv der skulle kigges i kortene men pudsigt nok er

længere når det ikke er herre morten østergaard

den debat vi skal til at have nu

hvorefter han så tillægger radikale venstre en række motiver til hvorfor vi har den holdning vi har

til synspunkter vi engang har indtaget og dermed nægte at lade os anfægte af virkeligheden eller den kritik der er

den måde de ting vi har lagt stemmer til

tilliden og derfor var det egentlig et oprigtigt og åbent spørgsmål

er noget som venstre mener

kan gøre for at fremme tilliden i stedet for bare at

lade være med at tale grimt til hinanden eller om man skal tale pænt til hinanden er vel

det er vigtigt at vi finder en balance hvor vi på en og samme tid kan arbejde effektivt sammen både på tværs af partier og internt i partier samtidig med at offentligheden kan kigge os i kortene og det er jo det man forsøger gennem den der offentlighedslov og så synes jeg at overskriften for den her debat

ordføreren om men noget

kritik ude i offentligheden er den der enorme blokdannelse altså den ene blok over for den anden blok og når vi skal frem til et folketingsvalg

er det enten lars løkke rasmussen eller mette frederiksen altså de der præsidentvalgslignende

i alternativet diskuterer for øjeblikket altså

at alle partier herinde i folketingssalen kan stille med en egnet statsministerkandidat

dele partierne op i dem som

egentlig at alle partier ønsker regeringsansvar hvis ellers

i sidste ende handler om enten den ene eller den anden

når jeg rejser i udlandet er den her store undren over hvordan i alverden

til at fungere i et parlament hvor der er så utrolig mange partier og hvor

så er det rigtigt at i valgkampene ender det meget ofte med at blive det her lidt præsidentvalgkampsagtige og det kan især godt forstå modviljen imod når man ikke repræsenterer et af de to partier

men jeg synes faktisk

selv udlægger det som jeg synes at

det kan vi jo se på den måde vi stemmer på er jo altså ikke helt lige så

er endt med at få statsministerposten altså om det var schlüter eller radikale statsministre

bare været helt anderledes i forbindelse med regeringsdannelsen

ordføreren et bud på hvordan vi er endt i det man jo lidt kan kalde

det fik ikke den samme reaktion fra min side og jeg har ikke noget ønske om at venstre skal blive et lille parti men

stadig væk holde fast i statsministerposten altså jeg har ikke noget bud på

det er kommet dertil jeg ved godt hvornår det gjorde det det gjorde det i nitten otte og halvfems

statsministerkandidat og det

at tilliden til os politikere er faldende vi er i en demokratisk tillidskrise når vi møder vælgerne ude i landet og på sociale medier

jeg overbevist om at vi alle sammen uanset partifarve møder de samme fordomme og beskyldninger vi er uærlige korrupte og fulde af spin

de beskyldninger er jeg egentlig meget ærgerlig over for helt grundlæggende er jeg ikke enig i den karakteristik af vores arbejdsplads jeg synes faktisk at vi i danmark har et ganske velfungerende demokrati for når vi kigger ud i verden findes der så mange lande der har et mere velfungerende politisk og demokratisk styresystem end os nej det gør der næppe

må jeg egentlig helt ærligt sige at nej jeg oplever ikke generelt mine folketingskollegaer som hverken korrupte uærlige eller fulde af spin i mine tre år som folketingsmedlem

at vi ønsker en ændring af offentlighedsloven vi ønsker fuld åbenhed om pengestrømmene i dansk politik og mere gennemsigtige og fair løn og pensionsvilkår

hverken jeg eller enhedslisten skal tage patent på løsningsforslag

derfor vil jeg i dagens anledning blot glæde mig over at vi nu tager debatten her i demokratiets fineste sal

at vi tager deres bekymringer alvorligt

vigtig debat og dermed tak til alternativet for at rejse den

måske også nævne her at præsidiet

har igangsat en grundig kulegravning eller undersøgelse af politikeres troværdighed fordi

sig selv hvorfor og hvordan

til herre uffe elbæk

jeg har tilbragt det meste af mit liv i det frivillige foreningsarbejde

jeg nød en vis tillid i

at holde aftaler og den slags

de samme spilleregler som førte frem til den

er man så en del af det billede der er herinde

af de billeder der kommer ud af det her hus og derfor tror jeg ikke vi kan snakke udenom

meget diplomatisk at sige at det er vores egen skyld alt sammen og sådan noget men jeg

den presse der ruller døgnet rundt

jo ikke er det samarbejdende folkestyre der formidles

har folketinget med bredt flertal vedtaget lovforslag det er jo konflikten der formidles

og vi stiller måske også af og til op til noget

ikke har modet til at sige nej

der eksempler på det det seneste medieforlig

det var vedtaget af regeringen som ordfører

står man lidt måbende tilbage

det betyder jo at man får en række øjebliksbilleder ud brudstykker og i stedet for en sammenhængende plan som

ændre det billede så der er vi jo selv skyld i det fordi vi måske skal fodre pressen eller

noget til gode eller bytte bytte med en journalist eller

føler sig kaldet til at gøre den

her periode hvor vi siger det er gået ned ad bakke

her i dag er der foregået en vældig debat om ministres pensioner

slet ikke højde for at det er ændret indtil flere

og

stillet bolig til rådighed fordi vi bor langt væk bliver stadig væk fremstillet som om man får tilskud selv

se og så er det også de der

som så rager til sig selv

en minister også i dag bare kan

det er sådan set rigtig godt og

er muligt at udvide det

vigtigt det er vigtigt for folkestyret at de faktisk kommer tættere på

pressen der formidler billedet og ikke os selv på den måde og derfor diskuterer vi også med pressen i øjeblikket hvordan vi får fjernet nogle af de dårlige billeder som

fået de her røde snore som

større trafikuheld når de er stillet op men det kan dog måske alligevel holde bedre end det kunne før

af at de her billeder har været dårlige og det er sådan set en fælles interesse tror jeg

har en dialog med pressen her i huset i øjeblikket om

pressen heller ikke selv er interesseret i at det

at vi kan risikere om ti år at få undersøgelser der er værre end dem vi har set nu hvis ikke vi får noget alvorligt gjort ved det

her i diskutere ud fra det vi selv ser og tror på er problemet og så i fællesskab forsøge at

her nedenunder sagde pernille rosenkrantz theil noget i en tale som jeg bed meget mærke i hun sagde at i de tyve år hun

når man blev ringet op af en journalist fik et par dage til at tænke over det man skulle svare på

det taler jo ind i det som ordføreren siger i forhold til de sociale medier og det hurtige tempo

en søndag en søndag aften hvor der ligesom bare blev åbnet op for hvad der var i det og så var der pressemøde mandag klokken elleve aftalte vi internt i alternativet at vi

udtale os efter pressemødet når vi havde læst udspillet hvilket betød at vi

ikke var nævnt nogen steder i pressen efterfølgende i forhold til hvordan partierne forholdt sig til udspillet

det der bliver vilkårene

vi også kunne kigge hinanden i øjnene herinde og give hinanden mere tid til at reagere

politiske udspil udmeldinger og hvad der sker ude i verden altså at vi også

at vi ikke bare løber med fordi pressen løber derudad men at vi også tager ansvaret på os

det der bliver sendt og så bliver man jo mistænkt for at have noget at skjule

og det giver jo nogle billeder derfor

nogen hemmelighed at der har været talt om om man skulle finde bestemte områder

være muligt at tage nogle skridt i den retning så vi får de der dårlige billeder væk og så er det helt rigtigt at vi

tænke over eller jeg melder tilbage eller noget andet i stedet for at man altid står parat

men det er måske konkurrencen mellem politikerne der gør at

nævnte her til sidst at en af de største

det er bare et spørgsmål jeg ved det ikke men er det ikke også lidt meningen måske at unge skal have en mistro til politikerne for at

at den allerede er veludviklet hos de unge at man allerede er træt af de

deres egen alder altså yngre og yngre

kunne identificere sig med skulle

derfor vil jeg egentlig spørge om partiets grundholdning

samme holdning til det det

vi ikke sådan afdækket men jeg kan sige at

jeg tror det vil være et rigtig stærkt svar på nogle af de problemstillinger som

vi ser her så vil jeg til det med medierne er

service altså at der er for stor en statsfinansieret kritisk offentlighed er det det der er ærindet med det udspil man har lavet

mindre statsfinansieret

danmarks radio og muligheden for at man kunne bruge pengene bedre og få mere for pengene så vi er

at det bliver rigtig godt der kommer flere aktører der er flere der kan komme i nærheden af det fordi den pulje er tilgængelig for andre aktører så det

tak til alternativet for at sætte dette tema på dagsordenen i dag

valgstyreformanden startede med at fortælle

stemmesedlerne på den måde og derfor er den løsning fin og

grundstoffet i det fællesskab vi har etableret er tillid tillid til hinanden imellem befolkningsgrupper tillid til de

også vigtigt at at der så er tillid til dem der udgør folkestyret en persona altså de folkevalgte

når man ser de her målinger som også har været taget frem i dag

politikere som sådan

har troværdighed som en brugtvognsforhandler eller hvad det er man plejer at sige så undrer det

i rigtig hænger i det må være hårdt at være politiker i skal så meget og

en disrespekt jeg møder på det personlige plan vi kan også se at der stadig væk er stor tillid til de demokratiske institutioner det tror jeg er rigtig vigtigt at

mere handler om den måde politik bedrives på altså ikke nødvendigvis personerne ikke institutionerne men den måde vi udfylder rammerne på i vores fællesskab og derfor synes jeg

at vi egentlig alle sammen lader os gribe lidt af den stemning der så er opstået i dag med at det er okay at lade sig anfægte af virkeligheden og blive klogere undervejs den kontraktpolitik som jeg synes var en svøbe om

det her årtusind synes jeg har været plagsom fordi

jo gjorde at politikerne var mere optaget af at holde hinanden op på kontrakter end på egentlig

selv om vi godt ved at det at stemme på en person

man stemmer kan vide hvad handler om fordi verden kan udvikle sig derfor synes jeg det er

diskutere åbent og ærligt hvordan vi kan komme ud

altså der er nogle der ønsker

skabe mere mistillid iblandt os i gamle dage var der fra sovjetunionens

jo bare et ønske om at vi skal gå op i limningen og at vi skal miste tilliden til vores demokratiske institutioner til vores fællesskab i eu og der er en enorm aktivitet blandt andet fra ruslands side for at understøtte det og derfor synes jeg faktisk det er ret vigtigt at vi står vagt om den kritiske offentlighed i danmark om vores public service som en vigtig måde at sikre at der er nationale holdepunkter steder hvor man føler man kan få nyheder debat af høj troværdighed derfor er jeg dybt bekymret over det udspil der er fra regeringen i forhold til om det i virkeligheden gør nogle af de problemer større eller

lettere i hvert fald er det jo velkendt at det er et mønster man ser

rundtomkring i europa og også uden for europas grænser at der er et angreb i gang hvor man svækker nogle af de her institutioner og jeg mener at

del af vores demokrati og en vigtig demokratisk institution det andet handler så om hvordan vi selv bedriver det

det indre pres

debatten ved folketingets åbning få dage før

verdensmål hele dagen havde man diskuteret hvordan

klare sig godt ved at gøre godt og hjælpe både herhjemme og ude med at løfte levestandarden i verden i bredeste forstand ud fra fns verdensmål så mødtes vi her i landets fornemste sal brugte tolv timer på at diskutere

med til at skabe et billede af at mens virkeligheden passerer forbi diskuterer vi nogle ting herinde som

ret meget med virkelighedens verden at gøre men som mere handler

positioneringskamp og det er selvfølgelig fordi jeg er uenig i burkaforbuddet og det

at man kan have en anden holdning men jeg synes at det forløb udstiller en del af det dem og os problem at vi kan lukke os om os selv i en osteklokke og diskutere nogle meget små ting mens

til andre af samfundets aktører at diskutere og jeg håber at vi kan bruge

at vende tankerne om hvordan vi breder demokratiet ud og som debatten allerede har

nemme løsninger som jeg ser det

er den største udfordring

rekruttering af politikere

der har øjensynlig gået hen og udviklet sig en sådan nærmest ekskluderende politisk kultur hvor den helt almindelige faglærte og ufaglærte arbejder er gået hen og blevet sociologiens truede dyreart i dansk politik fem og tres procent af befolkningen har altså fortsat i dag en uddannelsesbaggrund som faglært eller ufaglært men er i folketinget repræsenteret af cirka atten

i folketinget er repræsenteret med over tres procent det er jo ikke kun en udfordring for

da i høj grad også for fagbevægelsen som jeg så tit siger til

at jeres medlemmer bliver kørt over i partiforeningerne for det at få en bredere social sammensætning har stor betydning for både hvilke emner vi diskuterer og hvordan vi diskuterer dem

vise uenigheder på

konstruktiv måde blive bedre til klar politik

klar tale hvor man kan sige at det varme vand skal være varmt og at det kolde vand skal være koldt

jeg synes der er for meget taktisk

sammenklumpning på midten for at få flest mulige stemmer der er for meget talen i politiske koder som kan være svære at dechifrere for folk uden for den politiske boble

også at være åbne over for den uenighed der selvfølgelig er i regeringer og i forligskredse

en regering kun have én politik men måske skulle vi

jeg ved godt at det peger tilbage på oppositionen hvor det selvfølgelig altid er enormt sjovt

at slå kiler ind mellem partier i en regering men vi ved jo alle udmærket at der er uenigheder alle i befolkningen ved det

at der fortsat er uenighed fordi nogle partier træder sammen i en regering jeg tror faktisk at det ødelægger arbejdet

både i en regering det ødelægger arbejdet for at få partierne til at få lyst til at blive en del af en regering

lidt om hjørner med vælgerne som jo udmærket ved hvad der

at der er forskel på partierne

det er ophævet og den samme sådan lidt ødelæggende logik gælder nogle gange

løfte troværdigheden hvis vi bliver lidt mere åbne og tolerante over for uenigheder både i regeringer og i forligskredse

et godt funderet demokrati forudsætter uafhængige medier og det er derfor at public service betyder så meget et skrækscenarie for os alle sammen må da være de lande hvor befolkningerne er delt op uden en fælles offentlighed

det godt være bekymrende hvis det lykkes for regeringen med de voldsomme nedskæringer over for

radio og hvad det kan få af konsekvenser for demokratiet

vi har udfordringer men min hovedkonklusion er nu at det ikke

den her debat i dag

har fyldt så meget herinde i folketingssalen på christiansborg

genskaber vi tilliden til

engagement det er to meget

og jeg synes i virkeligheden at alle de taler der har været i dag vidner om at der ikke er noget simpelt svar på de meget meget svære spørgsmål men der er mange gode bud jeg har

man bliver lidt deprimeret over deres konklusioner i forhold til tilliden til politikere der får vi den laveste tillid blandt fem og tyve faggrupper syv og tres procent mener i høj grad eller i meget høj grad at politikere udgør en vigtig del af samfundet

kun i meget høj grad eller høj grad imponeret over det arbejde der udføres i folketinget det er ikke en tilfredshed må man nok sige med det arbejde der udføres herinde jeg tror ikke

at kun seks procent var tilfredse med kvaliteten af det arbejde

lidt eftertænksom da jeg så

kun femten procent i høj grad eller

mener at politikere taler et sprog der er til at forstå og noget vi kan gøre noget ved

hvordan danskerne forstod ordet

mellemlang uddannelse hvad betyder ordet outsourcing

som blev spist i forbindelse med kinesisk mad

over hovedet på de mennesker som lytter til den

på det grønne område taler jeg ofte om biodiversitet jeg er ikke sikker på at min mor og far ved

og sommerfugle og alt muligt andet fordi det er vigtigt for hele vores system

over hovedet på folk

i forbindelse med grundlovsdag sidste år studsede jeg over en artikel som kristeligt dagblad lavet

fundet niels bankes politisk

lyder der er mange mennesker som oplever lede ved politik

i nitten tre og halvtreds

det måske i forsamlingshuset man kunne udtrykke frustrationen

tillid selv om den måske i virkeligheden har eksisteret i mange år

epinion i forhold til årsagerne til

at årsagen til at de har politikerlede

sytten procent mener kun at politikere tænker på

allermest ked af det så

det er tonen i den politiske debat

som pegede på syv politikerløfter

i de syv løfter jeg skrev også selv under på at jeg ville overholde dem det her med at indrømme når man tager fejl være ærlig omkring at de resultater man opnår er udgangspunkt for kompromiser

det her med at søge indflydelse og resultater er jo grundvilkår for alle os politikere

var en der var inde på tidligere at tage mere udgangspunkt i ideologiske forskelle turde stå ved at vi kan se forskelligt på sagerne med udgangspunkt i de forskellige syn på samfundet vi nu engang har

der findes ikke noget simpelt svar på hvordan vi kommer det her til livs i

de her borgerforslag fordi vi synes det var et

nytænkning i forhold til vores demokrati det var ikke uden overvejelser

kan det så give mere politikerlede når der bliver stillet et borgerforslag

eksempelvis afskaffelse af uddannelsesloftet og det konservative folkeparti står på

i forhold til at respektere at man kan være medforslagsstiller uden nødvendigvis at bakke op om selve

jeg tror

ikke nogen af os der ikke begår fejl der er ikke nogen af os der ikke bidrager til politikerlede en gang imellem men hvis vi starter med os selv så er vi i hvert fald

godt i gang for ingen af os er fejlfrie tak

skal ud i virkeligheden og tale med nogle

mennesker er

at det ville hjælpe lidt hvis man talte noget mere med vedkommende for

menneske har noget på hjerte eller brænder for en større sag

til befolkningen det kunne være man en gang imellem skulle tage en måneds orlov eller

alle sammen skal ud i samfundet

for hvert år de havde været ansat

en måneds orlov som netop skulle bruges på at komme ud og besøge

mennesker besøge miljøer blive klogere suge til sig måske videreuddanne sig på nogle områder som kan være vigtige for ens

vi bliver kritiseret som stand når der kun sidder ti mennesker i salen

bliver vi også kritiseret for det men vi bliver altså også kritiseret når vi ikke kommer ud i landet og når vi ikke kommer ud og besøger folk og det er altså et skisma som

eller orlov som netop skulle bruges på at dygtiggøre sig

inviterede til at vi i fællesskab byggede en bro mellem dem der er meget afhængige

var givet på forhånd jeg tror det er vigtigt med den type af processer også på andre områder altså uanset

er i dialog med dem det handler om men men jeg vil egentlig stille det samme spørgsmål som jeg gjorde til

liberal alliances ordfører nemlig om

har den samme opfattelse i dag som dengang vi havde det arrangement jeg har stor respekt for at man skal finde kompromiser i regeringen

dengang var at gå for vidt jeg var selv en af dem der stod

folketinget og i øvrigt også den eneste demonstration

er nogle partier der har ønsket at ændre en del andre har ønsket

man sige en forståelse for at der er nogle af processerne der kan være svære

og det skal der også være plads til men det konservative folkeparti mener fortsat at der blev

af det der nu engang kan opnås enighed om i forligskredsen

resultater sammen men jeg synes også at når vi så har

det også naturligt at koble det til den her diskussion om

en af grundene til at fru mette abildgaard

det gav medierne ringere vilkår

i dag med hånden på hjertet sige at det medieudspil regeringen er kommet med ikke på tilsvarende vis giver ringere vilkår for dem der skal kigge os efter i

statsfinansierede public service medier som nu skal skæres så dramatisk ned uanset om de hedder dr eller i øvrigt hedder noget andet

og kritisk journalistik for de tre milliard kr som danmarks radio kommer til

fra nogle steder men der bliver så sandelig også tilført andre steder blandt andet med den her seksdobling af public service puljen men jeg bliver

vi diskuterer tillid til politikere i dag og politikerlede for at

politikerlede fordi

tak til alternativet endnu engang for

at noget af det der fremkalder måske ikke tilstrækkelig agtelse ude i befolkningen er

og presselogen er tom

udtryk for at vi lever i en ny og moderne virkelighed og jeg havde overvejet om

refereret fra debatten så det kan godt lade sig gøre selv om vi ikke er så mange fysisk til sted og og godt for

kommet ret vidt omkring og

borgerforslag og regeringsparathed fuldstændig enig med fru christine antorini i

den tradition der sådan set altid har været i det danske parlament for at partier som de er flest

af dem vil byde sig til og tage ansvaret for af det følger jo også at man ikke bare kan stå på rene klare synspunkter men sådan set per definition må søge

at man ikke kun kan tilbyde lette løsninger på komplekse problemer og jeg tror selv

hidrører fra det forhold at hvis vi får skabt et forventningsbillede af at problemer kan knipses væk hvad de ved gud ikke

handler om at indfri forventninger og derfor tror jeg også at folks billede

som politikere handler om det samme

leverer vi på det vi har lovet herre peter kofod poulsen gjorde det også til en pointe altså at man skal holde hvad man lover respekt har været et andet nøgleord der er gået igen i alle sammenhænge selvrespekt respekt over for kollegaerne respekt over for kompleksitet samspillet med pressen der har været rigtig mange vinkler på den her sag og man fristes jo til at sige at for en gangs skyld ser

at vi alle sammen har været enige i hvert fald i analysen og til analysen hører vel i virkeligheden også et billede af at så ser det heller ikke værre ud altså

nu hvor vi har en sådan åben debat det slår mig i hvert fald at når man spørger danskerne om de er tilfredse med den måde demokratiet fungerer på og sidst man gjorde det var i

så er der to og halvfems procent af danskerne der siger

altså de politiske partier folketinget os politikere og derfor er det selvfølgelig en lidt sjov ting at der er stor tilfredshed med demokratiet

er mindre tilfredshed med demokratiets hovedaktører det kan vi så tænke lidt over men det

et rigtig velfungerende demokrati jeg deler også

skisma mellem noget statistik og noget mistillid

det billede man møder når man møder danskerne

generelt udtrykker sig pænt om om jer altså om folketingsmedlemmerne der generelt er respekt for den indsats der ydes for hvor hårdt der arbejdes

erhvervskredse og sammenligner løn og vilkår

at vores udgangspunkt måske ikke er så ringe endda det rokker ikke ved at der er

debatten her i dag men omvendt hører jeg heller ikke at enigheden som den ellers normalt gør

en erkendelse af at vi alle sammen har et ansvar for at værne om demokratiet og skabe en sund politisk kampplads

afholde os fra at skyde hinanden forkerte motiver i skoene af den grund det er i orden at meninger brydes

demokrati og folkestyre handler om og vi har hver især et ansvar for at sikre at det kan udleves uden at vi afsporer debatterne

tænkte jeg på at jeg sådan set har stor tillid til alle der har deltaget i debatten her i dag og sådan oplever jeg generelt at vi har det her i folketinget

jeg har det sådan at jeg stoler på at når vi indgår forlig eller politiske aftaler så står vi

grundvilkår og det har jeg fuldstændig tillid til og det er uhyre sjældent at den tillid bliver svigtet sandheden er jo at christiansborg slet ikke kunne fungere hvis ikke vi havde den her tillid til hinanden det

når vi åbner borgen op og inviterer grupper ind

og den tone der er mellem folk herinde det kollegiale sammenhold ved siden af debatterne det overrasker men burde jo ikke gøre det for det er jo bare et grundvilkår ligesom det også er et grundvilkår i samfundet som sådan for uden tillid ville danmark

fra debatten her i dag herunder altså også glæden over at vi på trods af udfordringer

set er den nation i eu der har den mest tillidsfulde befolkning i

jeg skal ikke trække stærke konklusioner ud af det og jeg tror heller ikke det har været alternativets forventning

vende nogle ord og nogle tanker som betyder noget for os alle sammen og og jeg håber og tror at vi alle sammen er blevet en lille smule klogere end da vi kom og jeg tror også at vi alle kan tage de mange vigtige pointer som jeg

arbejde og gør vi det og er der bare lidt der sætter sig så har det jo været en rigtig god debat og en god måde

andre europæiske lande men et af de steder hvor vi måske har

lægge hovedet på puden og hvile på laurbærrene konstateret

synes jeg at der er en tendens til

at i det store demokrati det der involverer

med tilliden til de demokratiske aftaler og og det store

demokratiske principper som jeg synes i mere end nogen andre internationale organisationer gør sig gældende

at stå og øse ud af noget man tror er paratviden men jeg mener at

en graf hvor man plotter tillid til det nationale demokrati og

en ideel akse altså har man lige meget tillid

hvis jeg ikke husker det helt skævt ligger danmark sådan nogenlunde spot

den her midterakse og og pænt langt

at den her opbakning er øget og det viser måske

en pointe nemlig i det her med kompleksitet og lette løsninger

vokset altså i medlemskredsen gevinsterne

vi har kunnet vende blikket mod bruxelles og bureaukrati og red tape og først på det tidspunkt hvor storbritannien begynder

at alle de der enkle paroler om at det er eus skyld og at det er eus ansvar

anden lidt trist baggrund fornemmer jeg at opbakningen er stigende det er jo også med det afsæt og det jeg ikke nå at sige mere om nu at jeg har tilkendegivet at

og initiere en lidt bredere og fornyet europæisk politisk debat i

dag kan sige at statsministeren er blevet klogere

det her med de nemme løsninger på eu området jeg husker at der var noget med en børnecheck og nogle jordbærplukkere og da man så

at det jeg mener i dag er nuancer af noget ment tidligere

jo stadig væk regeringens ambition

med stor tilfredshed noteret mig at den nye tyske regeringskonstellation har indtaget det her synspunkt således at vi nu også

alliancepartner om bord i i det her synspunkt som er den danske regerings nemlig at

oprigtigt at der har været nysgerrighed at der har været lydhørhed og der har været mange bud på

vi kan gøre bedre og det var det der var hele ambitionen med

demokratiet skal generobres igen og igen og igen jeg vil helt afslutningsvis

virkelighed men det der sådan var lidt en øjenåbner for mig var at

eksempler på at man ser demokratiske sammenbrud

på grund af militærkup eller andre former for voldelig overtagelse af de demokratiske institutioner

fordi demokratiet dør indefra det er fordi

man gennem demokratiske valg underminerer

en bonusoplysning jeg kan virkelig anbefale bogen

bare sige oprigtigt tak for den

om en ny ferielov her i salen så det er

en vi alle sammen kender rigtig godt ferieloven udspringer også som vi jo ved af nogle gode drøftelser mellem arbejdsmarkedets parter og et efterfølgende godt resultat

bredt flertal i folketinget det er en ferielov som er mere nutidig og hvor de unge eller nye på arbejdsmarkedet jo ikke behøver at arbejde

faktisk mulighed for at gøre det med det samme samtidig sikrer vi også en overgangsordning som

vil tvinge flere virksomheder til lukning så alt i alt er det en rigtig rigtig god ordning som mange herinde også er

mange uden for de her mure også er tilfredse med i dag skal vi så sikre os at ydelserne såsom feriedagpenge ferieydelse i barselsorloven og ledighedsydelse for fleksjobbere under ferien bliver tilpasset den nye ferielovgivning så de fortsat er sikret den ferie de altid har haft krav på vi skal huske på at vi alle har krav på ferie

det gælder selvfølgelig også dem som ikke har haft et job hvor de kunne optjene feriepenge men som

er kommet med er en ligestilling til pensionister og førtidspensionister

så ingen fremover vil få en lavere ydelse uanset om feriemidlerne bliver beskattet i udbetalingsåret eller ej altså sagt med andre ord hvis man

eller pension så betyder det ikke noget i

om de er beskattet i det år eller ej

er mange unge mennesker der også vil glæde sig til det min egen datter synes det er ærgerligt

det ville hun jo gerne have haft men jeg har også en anden ung pige derhjemme der synes

bliver rigtig rigtig spændende og godt så jeg synes at vi alle sammen skal glæde os over det her og

herre

holdt en udmærket tale og kom lidt

drejer sig om det er jo netop en opfølgning

indhold på glimrende vis derfor skal jeg afholde mig fra at gå

det her lovforslag det er en opfølgning på

det her er så konsekvensrettelserne af det som har indflydelse på en lang række andre forhold som tidligere ordførere har redegjort for

en ny ferieordning med samtidighedsferie blev det

reglerne om feriedagpenge ferieydelse og ledighedsydelse skulle justeres og tilpasses den nye ferielov det er så sket med det her forslag vi er i enhedslisten enige i at det er fornuftigt at tilpasse reglerne om feriedagpenge og de andre ydelser så de passer med det nye ferieår og den nye periode for afholdelse af ferie men vi mener at der er flere dele af forslaget der ikke er særlig hensigtsmæssige både danske a kasser og lo påpeger at det vil give store problemer og meget bøvl både for medlemmerne og for a kasserne når feriedagpenge skal optjenes og opgøres løbende og der samtidig er krav om at al optjent ferie skal være afholdt før der kan udbetales feriedagpenge

danske a kasser og lo påpeger også at der vil være problemer med beregning af feriedagpenge når et medlem arbejder på nedsat tid der er ingen tvivl om at administrationen af feriedagpenge vil blive betydelig mere kompliceret end den er i dag hvor man årligt kan lave en endelig opgørelse af både udbetalte dagpenge og udbetalt feriegodtgørelse derfor er der behov for at tilrettelægge reglerne så de bliver så enkle at administrere som overhovedet muligt her kunne man med stor fordel tage danske a kasser med på råd herre minister vi er tilfredse med at reglerne for ferie med ledighedsydelse er blevet betydelig forenklet det er også godt at tilgodehavende feriemidler ikke skal have indflydelse på beregningen af folkepension og førtidspension men det burde også gælde for boligstøtte efterløn og fleksydelse vi tager afstand fra forslaget om at staten skal kompensere arbejdsgiverne ved at nedsætte

der er flere uafklarede spørgsmål som vi ønsker svar på blandt andet hvorfor man kun kan optjene og afholde seksten

med feriedagpenge i overgangsperioden og hvorfor man ikke kan fravige reglerne om at al optjent ferie

derfor vil vi vente med at tage endelig stilling til forslaget til efter

l en hundrede og to og halvfems sikrer at en hel række af ydelseslove tilpasses det nye system der er blevet indført med

fortrinligheder og fortræffeligheder som ordførerne for socialdemokratiet og

venstre allerede har gennemgået og jeg er enig så jeg vil ikke gøre

jo mere tekniske lov som følger af den nye lov om samtidighedsferie som vi også varmt støtter

betyder at man nu som lønmodtager kan få ferie fra første år på arbejdsmarkedet

de nødvendige konsekvensændringer i

de professionelle parter på arbejdsmarkedet

dannede grundlag for ferieloven som indfører det som vi kalder samtidighedsferie i dag skal vi så sørge for at de offentlige ydelser

er et virkelig kedeligt lovforslag

og jeg er glad for at ministeren har noget mere spændende på dagsordenen her

konsekvensændringer som er nødvendige

jo helt rigtigt udmønter den del af aftalen som hedder aftale om at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie

jeg skal også være den første til at medgive at der er tale om et

vi vedtog i

januar måned i år med den nye ferielov om indførelse af samtidighedsferie

nu behandles følger op på ferielovsaftalen ved at tilpasse en række ydelseslove så der sikres sammenhæng

forhold til feriedagpenge og ferieydelse i forbindelse

det sker med de nødvendige tilpasninger efter tilsvarende principper som overgang til samtidighedsferie efter ferieloven der ændres derudover ikke grundlæggende i principperne for retten til ferie med en ydelse i forbindelse med lovforslaget med lovforslaget sikres det også at de private arbejdsgivere bliver kompenseret for det likviditetstab de lider som følge af indførelse af samtidighedsferie alt i alt mener jeg at lovforslaget er med til at sikre et mere helstøbt feriesystem som forholder sig til alle relevante aspekter

jeg vil også gerne benytte lejligheden til at sige tak for et meget konstruktivt samarbejde med

partier om den aftale vi lavede i efteråret og ikke mindst også takke det ferielovsudvalg som jo var årsagen til at

skabes baggrund for at lave de her to lovforslag som nu

i løbet af de kommende måneder så jeg synes sådan set at man kan være

og stolt over at vi nu får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

jeg giver ordet til herre leif lahn jensen

diskussioner og reformer vi nogen sinde har haft i hvert fald i den her tid

og fleksjob var at få flere i arbejde

hele ideen med ressourceforløbet er netop være et redskab til sammen med

i trygge omgivelser og med borgerens fulde forståelse og medvirken at udvikle arbejdsevnen hvis det er muligt hvis en person er for syg eller svag til det ja så skal man selvfølgelig ikke sætte sådan et forløb i gang så skal vedkommende have en førtidspension og man skal heller ikke som vi har set masser eksempler på sætte mennesker i et ressourceforløb

ellers skal man lade være

ikke godt nok derude og det er der desværre alt for mange eksempler på

mange andre herinde når jeg ser nogle af de eksempler derude eller i pressen

til hovedet og tænker

rådgivning diverse forsøg hvor vi endda gav penge via satspuljen

der er blevet gode og bedre men der er virkelig stadig mange eksempler på kommuner der tolker loven præcis som de vil derfor må vi politikere på christiansborg tage et ansvar som vi gør nu og stoppe det her og sørge for at passe på alle de syge mennesker det fortjener de og derfor er vi nødt til at gøre loven mere præcis

præciseringen holder vi fast i intentionerne med lovgivningen som jeg tror der er rigtig mange der er enige

at de skal lytte til hvad jeg siger nu man kan godt få førtidspension uden at man først skal i et ressourceforløb og det skal være tydeligt

indsatserne i et ressourceforløb at der er klar forventning om at borgeren kan drage nytte af indsatsen og udvikle sin arbejdsevne

stadig har en kæmpe bekymring om det nu også hjælper og om kommunerne retter ind

talerør for dem som bliver jagtet rundt i systemet

og en mistillid til reformen

om det her virker det forstår jeg godt

ikke i tvivl om at det vil virke for det første er kammeradvokaten ikke i tvivl om at præciseringen rammer og er helt i tråd med intentionerne

fortolker man simpelt hen reglerne forkert

her præcisering for det kan man jo se

mange af de kommuner som efter min mening rent faktisk gjorde det forkert endte jo med

ret af ankestyrelsen og vandt sagen men nu siger ankestyrelsen så at det vil

faldet anderledes ud så nu kigger jeg igen

i ønskede en præcisering

at i giver de her mennesker den behandling de har fortjent er det her så godt nok i

der skal mere til for at gøre reformen lige så god som vi ønskede

der pegede på i høringssvarene evalueringen og forhandlingerne starter nu og her

en masse forslag som skal hjælpe de her mennesker endnu bedre jeg vil også godt takke

der har haft møde med mig almindelige mennesker

til forbedringer så ja vi stemmer for præciseringen

går konstruktivt ind i de her forhandlinger nu for netop at sikre at flere syge mennesker bliver hjulpet og ikke mindst behandlet ordentligt og anstændigt derfor synes jeg er en rigtig rigtig

en rigtig vigtig dag og jeg håber inderligt at kommunerne nu begynder at rette ind

det de ønskede eller også er vi i hvert fald nok

skulle i gang med at se på en evaluering

er nogen der bliver afprøvet helt ned til under en time i

kunne træde i kraft allerede første juni det er jo derfor vi har gjort det her den store evaluering som jeg også er sikker på at herre bent bøgsted har set

skal så igennem forhandlinger og senere igennem salen og kan så træde i kraft senere og der kommer vi til at diskutere alt andet

alt andet mener jeg alt andet det er fleksjob det er førtidspension og det er alt hvad der

ender politisk og hvad man bliver enige om men jeg vil garantere

fordi der heldigvis er rigtig mange mennesker der har brugt tid på at forklare mig det så jeg tror at

ved rigtig mange ting om den her sag og jeg ved også hvor problemerne er og herre bent bøgsted ved jo også godt at sådan foregår politik

er den tidlige indsats det er at behandle mennesker ordentligt i det her system

menneske og sørge for at give dem bedring og hvis ikke de

ordføreren havde lyttet til de mange indsigelser som

at give et bud på hvor mange

førtidspensioner men ikke flere i forhold til hvad det egentlig skulle

nu rammer vi jo netop det der var hele meningen med reformen og meningen

netop at hvis du skulle have en førtidspension og

for syg til de ressourceforløb så skulle du have en førtidspension og det betyder at de mennesker som er drønet igennem

ualmindelig dårlige ressourceforløb og sådan set bare skulle have

der forhåbentlig er ingen der kommer igennem de her dårlige ressourceforløb hvis de bare skulle

det må vi så vente på så kunne det være at jeg kunne stille

hvad er det for nogle forslag socialdemokratiets ordfører som han vil prøve at få ind i de her forhandlinger det kunne

at vi så kunne bruge tiden på at hjælpe hinanden med at få dem igennem i stedet for at vi skal have den rollefordeling der har været

har båret kritikken ind i folketinget for det er der mange af de

og mennesker der rent faktisk har så lad være med at tage æren for det den synes jeg vi skal give til de

ordentlig sagsbehandling over for de her mennesker det er nogle af de ting jeg vil fokusere allermest på når vi kommer i gang med

store konferencer med rigtig mange tilhørere

om det her og i den forbindelse har

godt samarbejde med enhedslisten om

men alle de problemer der

positivt og

slået fast i loven at man skal tage stilling til om der er nogle udviklingsmuligheder for den enkelte før de bliver sendt i ressourceforløb

jeg håber da at

lovændringerne godt og at de vil leve op til det man kan selvfølgelig

der er hensigten med det her

kørte deres egen linje altså jeg håber og tror

nogle gode og positive tiltag men om det så

førtidspensionsområdet

selvfølgelig have svært ved at vurdere før vi har set loven

i kraft og den kommer til at virke for vi skulle gerne undgå de dårlige eksempler som vi så

struer hvor der var en der overhovedet ikke kom i

i betragtning til førtidspension selv om hun var meget meget dårlig vi har også hørt andre steder fra at kommunerne

uden at de sender dem i ressourceforløb og i den forbindelse

vi jo rigtig mange der slet ikke burde være

det er jo positivt og det er en udvikling

fleksjob eller om det er en førtidspension

at det kommer når man evaluerer hele lovgivningen så kigger man på fleksjobområdet for vi skulle jo gerne væk fra at

bare vriste en halv time ud af en

undersøges der det håber og tror jeg så på at

det her lovforslag fordi det er positivt og

trods alt er en forbedring af den eksisterende lov

om at der skulle ske nogle ændringer og så må vi

med tålmodighed vente og se om det er nok

have sine tvivl om men vi håber og tror

det er nok indtil det modsatte er bevist nu skal loven først træde i kraft og vi skal være sikre på at kommunerne begynder at arbejde efter

vi se nogle resultater af det her men som sagt stemmer dansk folkeparti for det her lovforslag fordi det trods alt er en forbedring

lovforslaget det er der blevet redegjort fint for af de tidligere ordførere men jeg slå fast hvor vigtigt det er at vi får taget et opgør med den

for store variation der har været mellem kommunerne landet over for det må jo aldrig være sådan at det er postnummeret der afgør om en borger kan få en førtidspension eller ej sådan skal det naturligvis ikke være der er nok ikke nogen tvivl om at vi alle har hørt om meningsløse ressourceforløb og jeg tror også at vi alle har siddet og kigget på skærmen når tv to har vist drømmen om førtidspension så konklusionen er jo meget klar vi må desværre erkende at det ikke altid er den rigtige hånd der er blevet rakt frem til de borgere

uacceptabelt at syge mennesker uden

om en fremtid på arbejdsmarkedet bliver placeret i et langvarigt ressourceforløb det har aldrig været meningen

en række mennesker bliver trukket igennem langvarige forløb hvor al fornuft tilsiger at der ikke er noget perspektiv for at den pågældende kan komme tilbage på arbejdsmarkedet det er der ikke nogen der er tjent med

så afgørende at vi med lovforslaget får tydeliggjort i loven hvornår et ressourceforløb er relevant så ingen borgere trækkes igennem et forløb hvis det er helt åbenbart at arbejdsevnen ikke kan forbedres det er ganske i tråd med intentionerne bag reformen så jeg synes det er helt på sin plads at vi nu sætter handling bag ord

derfor finpudser vi lovgivningen vi præciserer vores oprindelige intention og vi får udryddet den tvivl der har været rejst om lovgivningens krav til dokumentation i forbindelse med tilkendelse af førtidspension

for de syge borgere hvor arbejdsmarkedet ikke er inden for rækkevidde overordnet set fortsætter vi ud ad det spor som indtil videre har givet gode resultater men vi sikrer at kommunerne rækker den rigtige hånd

til de mennesker der står på arbejdsmarkedets yderste kant det skylder vi de borgere som har store udfordringer

det her lovforslag de har desværre ikke kunnet være til stede i salen i dag

sig om den her lovgivning masser af organisationer som som har forstand på området

og socialcheferne

er mit spørgsmål når ikke engang de myndigheder som skal administrere de her småjusteringer

tvunget igennem et ressourceforløb og vil blive tilkendt en førtidspension på det foreliggende grundlag det betyder jo reelt at der er nogle mennesker

vil der også være færre som vil gennemgå et ressourceforløb det er jo også det som kammeradvokaten vurderer altså kammeradvokaten har været inde over den her sag allerede inden vi har fremsat lovforslaget for at sikre at det bliver præciseret og tydeliggjort på den rigtige måde

hilser jeg sådan set med tilfredshed ankestyrelsen har sågar også i sit høringssvar sagt

deres praksis bliver ændret

set er et meget meget stærkt signal så derfor står jeg og er i tvivl om

er så sikker på at der er borgere

førtidspension på det foreliggende grundlag og ikke bliver tvunget igennem

lovændring udmøntet i praksis men jeg har en oplevelse af at der er mange borgere som ikke længere vil blive påduttet et ressourceforløb

ikke giver mening og det hilser jeg med tilfredshed tak

hverken økonomisk administrativt eller på anden måde hverken positivt eller negativt

venstres ordfører synes venstre er trods alt regeringsbærende

kan man sige om det er syv mennesker

det er syv hundrede mennesker eller hvad ved jeg der vil få gavn af det her forslag det er den ene ting den anden ting

det spørgsmål som herre bent bøgsted rejste hvordan vil det indvirke på det der også har været diskuteret det at vi sender folk med få minutters arbejdsevne ud på fleksjob på fleksjob

præcist antal der nu ikke længere vil blive påduttet et ressourceforløb som ingen mening giver men

sig inden for den oprindelige økonomiske ramme

ordføreren kan læse op af lovforslaget

at det ikke har nogen konsekvenser økonomisk men det holdes jo inden for den økonomiske ramme der var tiltænkt da vi lavede reformen og det siger mig

flere mennesker der vil få tilkendt førtidspension på et tidligere tidspunkt end i dag

der er færre mennesker der vil blive sendt i et ressourceforløb som ingen

har udfyldt den ramme og derfor er

stort råderum og det har virket hårdere end man havde regnet med og det er derfor vi står her i dag og derfor er den økonomiske ramme jo

derfor er det også interessant at vide hvilken effekt

syv hundrede mennesker det er da ret interessant for de mange mange

at ankestyrelsen jo tilkendegiver at de

principafgørelser på baggrund af det lovforslag vi står med her i dag

skal vi jo diskutere

når vi skal følge op i forligskredsen om evalueringen og der vil jeg da gerne medgive i dag at der

forhold i dag

er er tilstrækkeligt på nogen måde og det skal vi da hanke op i og gøre noget ved

forligspartierne omsider indser at den lovgivning om førtidspension

tusind og tretten ikke er god nok men når man ser på hvor længe de har været om det så er resultatet beskæmmende

ressourceforløb fremover skal være relevante

der skal være et udviklingsperspektiv i forhold til arbejdsevnen det er da rart at forligspartierne omsider erkender at det har rigtig mange ressourceforløb ikke

den ene gang efter den anden i de fem år reformerne har virket gennem forfærdelige eksempler i medierne på hvordan kommuner behandler alvorligt syge borgere og ved utallige henvendelser til folketinget fra ulykkelige borgere der er blevet tvunget til at gennemgå disse forløb selv om de ofte er blevet mere syge af det men disse småændringer er så også alt hvad forligspartierne har kunnet mande sig op til de grundlæggende fejl i loven er ikke blevet rettet der må stadig væk ikke gives førtidspension medmindre det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart at den pågældendes arbejdsevne

ved deltagelse i jobafklaringsforløb ressourceforløb eller

igen og igen i afslag

og andre foranstaltninger som borgerne allerede har

skal borgeren forsvare sig imod det hvordan dokumenterer den syge borger at han eller hun ikke kan udvikle arbejdsevne engang ude i fremtiden det kan man selvfølgelig

forståelse af loven som jo også er

det er ikke betryggende for fremtidige klagesager derfor vil vi desværre også fremover se skrækkelige eksempler på at dødssyge borgere mennesker med hjerneskader unge udviklingshæmmede vil blive sendt i det ene ressourceforløb efter det andet eller i mini fleksjob selv om de kun har få minutters arbejdsevne om ugen derfor er vi heller ikke enige med ordføreren for et af forligspartierne der har udtalt at borgernes retsstilling styrkes med det her forslag

ministeren var da også meget ærlig da han lancerede de bebudede lovændringer han sagde lovændringen udvider ikke retten til førtidspension det handler om at en mindre andel førtidspensionister

tidligere tilkendelse

man regner med at kommunerne nu vil bruge den mulighed der hele tiden har været der for at tilkende førtidspension i særlige tilfælde hvor det var helt åbenbart at arbejdsevnen

eller hvad det koster han trøster sig blot med at der indtil nu ikke er givet så mange førtidspensioner som oprindelig forudsat så der er råd til at give lidt flere uden at komme i konflikt med det sparemål som var og er den egentlige drivkraft bag den her reform nemlig at der skal spares to milliard kroner i to tusind og tyve og fire milliard kroner på længere sigt som utallige høringssvar fra samtlige fra samtlige handicaporganisationer fagbevægelsen og en række andre interesseorganisationer

her lovforslag helt utilstrækkeligt hvis man virkelig vil forbedre borgernes retssikkerhed

skal man kigge på de forslag der er stillet af disse mange organisationer det gælder for eksempel forslag fra en og tres

bag ved det der hedder værdigreform hvor jeg især vil fremhæve forslaget om at der indføres en timegrænse således at en arbejdsevne på syv timer og derunder giver et retskrav på førtidspension det gælder også en lang række forslag fra lo ftf og

det bør være sådan at hvis kommunen vil sende borgere med væsentlig nedsat arbejdsevne i ressourceforløb eller andre foranstaltninger

kommunen der skal sandsynliggøre og begrunde at borgerne kan udvikle arbejdsevne i en grad

ligesom kommunen skal kunne pege på konkrete jobmuligheder det burde være et minimum at forlange det om vi så i enhedslisten stemmer for lovforslaget som det ligger

forbedring for en meget lille gruppe

i lovbehandlingen stemmer vi for men jeg vil gerne advare forligspartierne imod at tage

så har løst opgaven det har

kritik af hele lovforslaget men hvad vil enhedslisten så

er det det man har tænkt sig eller er der lyspunkter der gør at man trods alt

gruppe og hvis vi får bekræftet det lovbehandlingen

og giver ordet videre til herre henrik dahl som

ikke bare interesserer mig politisk

har jeg brugt en hel del af min tid på at trænge ned i hvordan det kunne gå så galt som det faktisk er gået med med fleksjobreformen for sagen er jo at hele det forløb vi har været igennem har peget på et paradoks selv om folketinget er næsten enige om hvordan forholdene skal lægges til rette for borgerne så har det vist sig nærmest umuligt for folketinget at sætte sin vilje igennem der er jo ellers masser af dokumentation i lovens forarbejde og udvalgsarbejde som beskriver for enhver der måtte være i tvivl hvad der egentlig har været den lovgivende forsamlings hensigt men det har altså faktisk ikke været muligt som om virkeligheden havde været forhekset

der blevet ved med at dukke sager og detaljer op som ingen i folketinget har

var det jo faktisk folketinget der i sidste instans bestemte hvordan forholdene skulle lægges til rette her i landet ingen over og ingen ved siden af men sådan har det ikke været i praksis det er jo lige før at man kunne tale om sådan en miniforfatningskrise når folketinget ikke kan få sin vilje i et demokratisk land men det har det ikke kunnet og det har undret mig utrolig meget

som politiker og som

samfundsvidenskabelig uddannelse

nu som de fleste siger eller om vi gør klar til en føljeton som enhedslistens ordfører antyder vil jo vise sig

bliver det jo nu sådan at man kan tilkendes førtidspension under visse omstændigheder uden at have deltaget i ressourceforløb

der kun kan iværksættes ressourceforløb hvis man har en forventning om at indsatsen forbedrer borgernes

hele afvejningen af hvordan dokumentationskravene skal fungere

også finder en menneskelig sagsbehandling sted og at man holder fast i det menneskelige aspekt er også afklaret meget bedre end

jeg har et meget meget stort ønske om at vi kan komme ud af den her besynderlige miniforfatningskrise hvor et parlament ikke kan få sin vilje i et demokratisk land og med de bemærkninger har jeg selvfølgelig også angivet at liberal alliance støtter

utrolig løst og uforudsigeligt i forhold til hvordan det vil

problem der er så stort som det

jeg har efterhånden siddet til mange forhandlinger hvor man ganger skøn med et andet skøn og ganger de to skøn med et tredje skøn og så sidder der en hel forligskreds med embedsmænd på den ene side

og i fuld alvor diskuterer en situation hvor man har ganget tre skøn med hinanden jeg kan ikke bevare alvoren når man gør det

at man siger at man bruger sin evne til at drage logiske slutninger i stedet for at komme med noget der ligner præcise tal synes jeg er vældig positivt

jeg godt spørge ordføreren når det nu er sådan at de myndigheder som skal realisere

at diskutere politisk kultur og jeg er da

problem med den politiske kultur fordi ræsonnementet åbenbart ikke længere anerkendes som havende nogen vægt det er kun tal

man skal kunne hvad angår hvordan loven skal forstås så lærer man jo i hvert fald på jurastudiet at lovgiverens intention som den fremgår af forarbejdet og bemærkningerne til lovgivningen

og udvalgsbehandlingen har en væsentlig betydning og der er altså ikke noget at være i tvivl om med hensyn til hvad lovgiverens intention er

i det her forslag er mulighed for at flere

meningsløse fleksjob på helt ned til få minutter jeg kan heller ikke se at man prøver at røre ved bevisbyrden

det syge menneske hvornår skal den over til kommunen for så

at indbygge en retssikkerhed for den syge

kunne være interessant hvornår vil ordføreren tage

for der er nogle rigtig store dilemmaer i i spørgsmålet om hverken at give for mange eller for få førtidspension så at sige og finde den rigtige balance og og prøve

så godt som man kan hvis man ikke anerkender at der er de her dilemmaer selvfølgelig klart at de handlinger der følger efter anerkender man heller ikke altså

hel forligskreds der som sagt i bemærkningerne og forarbejderne her lov har forklaret hvad der er intentionen og så er der jo nogle forbedringer som gør at enhedslisten tilsyneladende agter at stemme for

men vi har bare ikke villet lade de syge mennesker

skiftende regeringer vi har ikke villet sige at retssikkerheden skal skubbes til side det er derfor jeg siger

hvornår tager i fat i de andre dilemmaer det er lige så store dilemmaer

om at det bør være kommunen der har bevisbyrden det bør være sådan at man ikke bliver sendt ud i meningsløse fleksjob

de fejl man kalder type et og dem man kalder type to

at undgå at forveksle raske med syge og forveksle syge med raske

to og der synes jeg sådan set vi er kommet rigtig langt

skridts politik så også på beskæftigelsesområdet

stemme for hvis der kommer et forslag der vil forbedre noget som helst og skabe nogen som helst værdi for de mest svage og udsatte mennesker i det her samfund

er vi godt nok tæt på en undtagelse jeg synes det

nærmest mikroskopisk løsningssvar løsningssvar

og fleksjobreformen som betyder at mange

udsatte danskere slæber sig på røv og albuer hen over bunden af det her samfund vi har hørt historier om sengepraktikker på to gange femten minutter om ugen

mest alvorlige lidelser man kan få

som mange har betalt skat til et helt liv og som de regnede

der er vokset en helt unik social modstandsbevægelse op omkring med store grupper som jobcentrets ofre næstehjælperne og bekæmp fattigdom nu nogle af dem havde vel knap nok eksisteret uden den her reform vi taler om

har bragt så mange syge danskere i klemme at halvtreds faglige organisationer der repræsenterer mere end en million lønmodtagere er kommet med en lang række forslag til at forbedre den landets fem største kommuner er kommet

justering af reformen

der skal sikre de syge og udsatte danskere mere værdige og anstændige livsforhold og alligevel kommer forligskredsen med justeringer der er så små

stor skepsis blandt de hørte organisationer om hvorvidt det overhovedet vil virke

til reformen direkte til forligskredsen flere af dem flugter med forslag der er kommet fra andre organisationer jeg

på de ressourceforløb og jobprøvninger som folk skal tvinges igennem man kunne også sige at mennesker med en stærkt begrænset arbejdsevne

kommunen stort set ignorerer borgernes sygehistorik i alternativet er vi klar til at gå længere endnu i forhold til at give borgerne den tillid

kunne sige nej til tvangsaktiviteter der kun gør dem dårligere som vi har hørt eksempler på flere gange i forbindelse med den her reform vi er ærgerlige over

en fortælling i danmark om at folk vil snyde systemet hvis de får muligheden det er forkert langt langt de fleste danskere vil gøre alt for at bidrage til fællesskabet hvis de på nogen måde kan og hvis vi lovgiver efter de meget få der vil snyde systemet så gør vi livet til et mareridt for alle dem der ikke behøver systemets tvang og umyndiggørelse

deltage på arbejdsmarkedet eller bidrage til samfundet

fordi vi er sikre på at langt langt de fleste danskere

tænke selv og bedst ved hvordan de kan få det bedre og eventuelt komme tilbage til arbejdsmarkedet hvis kræfterne og helbredet rækker så langt vi arbejder for at vi i beskæftigelsessystemet skal gøre tilbuddene om hjælp og behandling og jobservice så gode at folk tager imod dem uden at være tvunget vi arbejder på at folk skal have retten til at sige nej

i meget højere grad at sige ja i stedet for at bekæmpe det system der tager myndighed fra dem så det kan

som nogen overraskelse for nogen at alternativet mener at store dele

og fleksjobreformen burde laves om og det overrasker heller ikke nogen at vi synes at de justeringsforslag som forligskredsen kommer med her i bedste fald er et mikroskopisk svar på et af de største

nu fortsætte dialogen med en lang række organisationer for at afsøge hvorvidt de foreslåede småjusteringer måske vil kunne hjælpe nogle af de mange danskere der

systemet og hvis det viser sig

så ærgrer vi os i øvrigt over at forligskredsen har prioriteret det spørgsmål så lavt at en eventuel justering af reformen baseret på hovedevalueringen først træder i kraft efter et valg altså det har syge og udsatte danskere ikke tid til at vente på deres tid er knap så jeg vil opfordre forligskredsen

af sådan mere anal og latrinær karakter

med disse ord går vi videre til de korte bemærkninger og den første spørger er herre henrik dahl

være et fleksjob men jeg deler ikke ordførerens mistillid til det danske folk i forhold til

vi tror det er langt langt langt de fleste

sige at den her præcisering først træder

jeg tror ordføreren er klar over at

første juni i år altså præciseringen og grunden til at

før den store evaluering var fordi vi

sager og at det ikke kunne vente til evalueringen der går i gang her til foråret og som så kommer i salen til efteråret og

vi gjorde det her netop for at vi kunne få det til

jeg klar over men der kommer en hovedevaluering som forhåbentlig fører til en hovedjustering som forhåbentlig også kommer til

df også efterspørger og hvor vi forhåbentlig får en

større justering og får det her på plads en gang for alle og det tyder faktisk på at det først vil træde i kraft efter et valg i hvert fald

jeg indtil nu og der blev netop redegjort for nogle af de ting som

svaret på den fremrykkede mindre del af en meget stor evaluering nok den største der er lavet på beskæftigelsesområdet

jeg er meget tilfreds med at det kommer nu fordi det var akut fordi intentionerne

flere steder derfor vil jeg godt henlede opmærksomheden på det svar jeg har fået fra ministeren på det spørgsmål jeg har stillet under almindelig del nummer tre hundrede og seksten hvor ministeren svarer det er

klare forventning at lovforslaget vil medføre en reel praksisændring sådan forstået at der for nogle borgere vil ske tilkendelse af førtidspension på et tidligere tidspunkt og at flere borgere vil få tilkendt førtidspension uden først at have været igennem et ressourceforløb det er det der er essensen af den her ændring

at flere borgere vil få tilkendt førtidspension tidligere

ikke kan gennemføre ressourceforløb

grundige og meget omfattende evaluering det tror jeg at alle ordførere inklusive ministeren i mange debatter før den her

det ser jeg frem til og det skal gøres ordentligt og grundigt

endelig endelig langt om længe blev partierne

om førtidspension og fleksjob enige om at forbedre

ingen skal i ressourceforløb hvis der ikke er en realistisk udsigt til at arbejdsevnen udvikles

så kan man jo sige

ja det var nødvendigt jeg vil også sige at jeg

hårtotter ud af hovedbunden i en blanding af raseri og frustration

at kommunerne ikke rettede deres sagsbehandling til efter folketingets ønsker forgæves har forligskredsen tidligere på flere forskellige måder forsøgt

nu ændrer vi

strengt taget heller ikke for meget forlangt når vi er blevet præsenteret for

endeløse række af respektløs og inhuman behandling

har jeg tit overvejet

hvilken legemsdel de tænker med i de her kommuner det eneste resultat

snubletråde ud skal vi række borgerne en hjælpende hånd

arbejdet for en hurtigere

trækker i den rigtige retning men det er gået

er slet ikke så gennemgribende som sf kunne ønske sig men det er så langt som vi kunne komme

den her gang men nu smøger vi ærmerne op og gør klar til næste omgang forhandlinger overskriften for sf bliver igen at styrke borgerne over for systemet de syge skal have flere håndfaste rettigheder og de skal stå stærkere over for systemet

førtidspension eller fleksjob kan netop være redningskransen til et bedre liv og alle alle borgere i danmark har krav på at blive behandlet med omsorg og værdighed med den nye justering som vi

tager folketinget et vigtigt skridt men der er lang vej at gå endnu før de svagest stillede i samfundet

ordførertale

at den her ændring nærmest er kosmetisk

er spændende at ordføreren

der kommer fra sf er at borgerne skal have flere konkrete rettigheder så de står stærkere over for kommunerne konkret kan vi da udmønte det i

til fem af dem det sjette kræver en noget længere diskussion for det er der hvor man

ydelserne skal hæves betragteligt der er vi lidt mere i tvivl om hvordan vi finder pengene til

ikke noget vi afviser men vi kan umiddelbart her og nu sige

hvordan hvordan skal det dog gå det her lovforslag når nogle af dem som skal

hvad er det for nogle skridt der skal tages for at få det kommunale danmark til

de intentioner som forligskredsen har mit svar må alligevel være at

vi især lægger os op ad de to som vi opfatter som de vigtigste høringssvar det er de to parter som mest arbejder med det den ene er jo altså ankestyrelsen som selv siger at når den her lov kommer igennem

ankestyrelsen nødt til at ændre praksis det er dog ret

er kammeradvokaten der siger at dette vil medføre

det jo dobbelt positivt når sf siger vi er utålmodige efter at komme i gang med at få

hvis alle der var med til at lave reformen havde samme holdning ville der sandsynligvis ske andet end at vi lige flyttede det her komma i

dag så det vil jeg gerne sige som noget positivt men jeg vil gerne høre mener sfs ordfører at vi fremover vil undgå at se skrækkelige eksempler på at dødssyge borgere mennesker med hjerneskade unge udviklingshæmmede bliver sendt i det ene ressourceforløb efter det andet eller i minifleksjob

vores erfaringer med kommunerne er at der er så stor forskel i behandlingen rundtomkring at jeg bedst kan sammenfatte det med det som jeg sagde

at det i hvert fald ikke er hovedet der er jo en ekstrem forskel på den sagsbehandling der er i kommunerne

norddjurs kommune hvor man tildeler tre gange så mange førtidspensioner som man gør i københavns kommune

på fyn har vi nordfyns kommune der sender nul afgørelser tilbage når rehabiliteringsteamet indstiller til kommunens pensionsnævn at

vi har midtfyns kommune der sender en tredjedel tilbage så jeg er helt sikker på at der fortsat

som ikke er i stand til at møde deres egne borgere med tilstrækkelig

der blive flere skrækkelige eksempler på at dødssyge borgere mennesker med hjerneskade og unge udviklingshæmmede bliver sendt i det ene ressourceforløb

kommunerne fortsat vil handle sådan men er det ikke meningen med det at der skal være færre af de her eksempler i fremtiden det håber jeg

på spørgsmålet om om jeg kunne garantere at der ikke fremover vil komme skrækeksempler frem svarede

nogle stykker af forhåbentlig ingen men jeg tror nærmest jeg kan garantere at der vil være en eller anden kommune der fortsat

vil rette op på det når jeg nu alligevel har ordet vil

for de her rettigheder til svagtstillede borgere at

smykker sig selv med de blomster som de sociale bevægelser giver dem vi er mange der trækker i den her retning mange flere end enhedslisten og alternativet

ordførerindlæg der har været til en

synes jeg meget vigtig lovbehandling som finder sted her i dag i folketinget og hvorfor siger jeg så det

et vigtigt lovforslag men det her lovforslag er jo et eksempel på at vi lytter til

de danske kommuner og dermed også det danske samfund lovforslaget følger jo op på den fremrykkede delevaluering af reglerne for hvornår

kan få tilkendt førtidspension og den delevaluering som

havde jo fokus på dokumentationskravet i forbindelse med tilkendelse af førtidspension og på sammenhængen mellem dokumentationskrav og ressourceforløb

det er jo helt rigtigt når både fru sofie carsten nielsen og for den sags skyld også herre

beskæftigelsesminister nu i lidt over et år og i hele den periode har vi jo forholdt os

er jo ikke en problemstilling der ikke har været diskuteret der har været utallige drøftelser om den her sag der har været

at de ansvarlige partier der står bag den gode reform som blev lavet under

man jo altid diskutere om vi har gjort det hurtigt nok og

aktuelle udfordringer der har været og der må man jo sige at der er taget en lang række initiativer undervejs men når vi er her i dag

i en konstatering af

herre christian juhls altid

en anden forhindring

og sytten gjorde jeg det som minister et hundrede procent klart at jeg var villig til

at forslaget skal sikre at reglerne bringes i overensstemmelse med de politiske intentioner bag reformen af førtidspension og fleksjob

det tidspunkt da man indgik den politiske

kan være opfyldt uden at borgeren har deltaget i et ressourceforløb og for det andet at det er en forudsætning for at kunne være i et iværksætterressourceforløb at der kan peges på indsatser hvor der er en realistisk forventning om at borgeren kan drage nytte af indsatsen og kan udvikle sin arbejdsevne vi fastholder intentionen om at en borger som udgangspunkt skal have deltaget i mindst et ressourceforløb før der kan tilkendes førtidspension det gør vi fordi det er helt centralt at vi aldrig må opgive mennesker hvis der er

gerne understrege en realistisk chance for at

skal have fokus på iværksætterressourceforløb forud for tilkendelse

uden at borgeren har deltaget

også gerne i dag slå fast at jeg bliver bedrøvet

at vi kan være det bekendt som samfund

jeg sagsakter

hvor dygtig og hvor god man er til at tage hånd om nogle af de mennesker som ikke kan være

under den her debat tror man kan sige

er meldinger fra flere partier om at lovforslaget ikke vil få nogen effekt

i forhold til hvordan lovforslaget ender

har sådan set ikke hørt et eneste parti parti i dag sige at man ikke vil stemme for

det her er en forbedring i forhold til de regler der er gældende på nuværende tidspunkt herre christian juhl

nåede frem til at det var en forbedring han lod det svæve i luften men tror jeg konkluderede det

kan jeg dokumentere det ja det kan jeg hvis man nu

går meget op i bemærkninger til lovforslag og

hvor der står under økonomiske

forslaget forventes at medføre en reel praksisændring hvor en mindre andel borgere vil få en tidligere tilkendelse

derudover hvis man så ikke tror på ministeriet

læse hvad ankestyrelsen siger ankestyrelsen er jo dem der i dag sidder og forvalter reglerne dem der sidder og vogter over hvordan

politikerne har sagt her i folketingssalen hvis det er sådan at man ikke nødvendigvis kan se det fuldstændig beskrevet

nogen tvivl om at ankestyrelsen siger at det kommer til at betyde en ændring af den måde som de har truffet afgørelser på

håber jeg på en god og grundig udvalgsbehandling her i folketingssalen

sted her i folketingssalen sted i udvalgslokalet men det her lovforslag fortjener

at vi jo ikke er færdige med evalueringen

i at der var mennesker som kom i en situation fordi loven ikke var klar nok er jo det vi så tager hul på her i dag og det er sådan set et rigtig flot

lave en evaluering vil man også følge det her område tæt

hvis man skulle stille et kritisk spørgsmål og i tilfælde af at der ikke

stadig væk har ordet så skulle man jo spørge hvordan man vil sikre den udvikling der nu kommer til at være efter lovforslaget

vil jeg bare sige at vi kommer til at følge meget

afgørende her og jeg vil følge de

baserer meget sin argumentation på det

en mindre del hvor mange er det har man

arbejdet helt uden målsætning eller har man en målsætning for cirka hvor mange af de danskere som er ramt

herre torsten gejl var heroppe og sige at alle mennesker

det som han lagde vægt på i sin ordførertale men når det

betyder det så x eller y men det det betyder er jo at der er nogle der før er blevet sendt igennem et ressourceforløb

til samfundet eller til deres familie mit sidste spørgsmål

er jo mange der mener at den her justering er er relativt kosmetisk og ikke kommer til at ske noget videre de borgere

hvor de er rigtig rigtig syge og ikke kan

hvad skal de forvente i forhold til hovedevalueringen nu kommer der så en hovedevaluering og efter det kommer der forhåbentlig en justering så dem som ikke rigtig tror på det her og som håber at der kommer noget som som kommer til at hjælpe dem hvor længe skal de vente hvornår kan vi regne med at de mennesker

grund til at være her som politiker sige nogle gange er det også de samme ting man prøver at løse igen og igen det vi diskuterer

man havde løst den udfordring da man lavede

med de politiske partier her i løbet af april måned og så er det planen at der vil komme justeringer denne store breaking news kan jeg godt offentliggøre i dag i folketingssalen der vil komme justeringer i forhold til hovedevalueringen og det vil blive fremlagt i næste samling der kommer ny lovgivning som følger op på den hovedevaluering i næste

her maskineri og vi har hørt på debatten i dag at der jo

garanti for at vi ikke fortsat får en stribe af de her historier det er der ingen garanti

at et antal som vi ikke kender kommer hurtigere frem til en

ikke noget samfundet vil tvinge mennesker på det er en rettighed vi giver rigtig syge mennesker i det her samfund og jeg har det personligt sådan at jeg hellere vil

personer for mange ret til den førtidspension end fem for få

er at vi giver rettigheden til et par stykker flere hvis ellers vi ikke kan lave systemet så finmasket som vi vil

sådan at også folk der burde

ikke kommer og det er det vi skal have rettet

ministeren hovedformålet med

visse socialpolitiske initiativer

derfor vil jeg gerne spørge er det rigtigt forstået at der ikke er flere

kommer lidt hurtigere igennem systemet til en afklaring hvor de kan få deres ret

kan sikres at man i bestemte situationer kan få

man nu laver et nybrud

de regler som lå til grund for overordnede reform

nej det gør man ikke med det her lovforslag det er et hundrede procent korrekt man præciserer det som var intentionen på det tidspunkt som man var enige om og som har udviklet sig forkert og så kommer vi

til anden halvleg som starter her i april måned når vi

diskuterer er der så noget i den overordnede lovgivning som kræver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

nogle gode penge uden at overholde de regler vi har og så stikker de af igen bagefter dette bliver på ingen måde bedre desværre og det mener jeg bestemt ikke

meget alvorligt

at arbejdstilsynet kan håndhæve de her regler om for eksempel bedre arbejdsmiljø over for udenlandske virksomheder der arbejder

så skal de her virksomheder jo indregistrere sig i det vi kalder rut altså et register for udenlandske tjenesteydere det har eksisteret i nogle år efterhånden og man kan altid spørge sig selv om det her register så virker

noget ganske interessant hvis man kigger på dem som ikke står i det her register

tal er en procent så det vil sige ja registeret virker skam og det virker skam rigtig godt problemet er bare at der er rigtig mange der ikke tilmelder sig det her register

ligeglade og undlader at betale og

melder sig ikke ind i det register

er der desværre mange eksempler på og det er jo også noget vi

at der er lavet en aftale mellem regeringen og df hvor

indtil man melder sig ind i registeret samt at arbejdstilsynet vil videregive

som så kan følge sagen op jeg synes det er nogle meget

her virksomheder der kommer til landet og snyder og bedrager vores samfund

bøderne større så de her firmaer vil rammes endnu hårdere på deres pengepung så det vil gøre endnu mere ondt på dem samt på en eller anden måde sikre os at det ikke sker igen for samme firma når de kommer hen til et andet arbejdssted eller kommer tilbage

stadig væk er for nemt og stadig væk for billigt for firmaerne at snyde og bedrage og her mener jeg bestemt ikke vi skal lægge fingrene imellem så med de ord stemmer

for lovforslaget men jeg tror

lovforslag er jo en opstramning af reglerne i rut

den her aftale med regeringen i

og arbejdstilsynet kan give påbud om at man skal tilmeldes

noget højere det er vi i hvert fald åbne

dansk folkeparti

os i dansk folkeparti og som vi også gerne vil have strammet

opfordre ministeren til at vi tager en snak om det er netop det her med at hvis virksomheden forlader landet

nej det kan man ikke hvis de er forsvundet ud af landet og hvordan hvis de vender tilbage

man ikke forfølge dem derfor har vi jo også i dansk folkeparti ønsket at at man

ind vi har også ønsket om at man som virksomhed før man begyndte at arbejde i danmark

man skulle lægge et depositum på tyvetusind

fik man det depositum tilbage

så heller ikke lige haft en gang på jorden

benytte lejligheden til at

positive over for at snakke videre om de

ændrer holdning til det det sker jo en gang imellem at tingene forandrer sig nogle gange siger man det kan

det kunne godt være at der bliver åbnet lidt op

rut registeret og de midler arbejdstilsynet har så det er klart at vi stemmer for dem vi havde bare ønsket at vi

så ikke men det kan være at vi efterfølgende i forhandlinger hos ministeren måske kan få yderligere tiltag igennem og jeg ser frem til at få en invitation fra

et voksende problem og det bliver ikke mindre med tiden vi skal have gjort noget ved det

ministeren til at vi snakker videre

på finansloven for to tusind og atten mellem regeringen

folkeparti vi er enige om at styrke registret for udenlandske tjenesteydere rut som er et vigtigt værktøj i vores bekæmpelse af social dumping ifølge loven skal udenlandske virksomheder der får arbejde i danmark registrere sig i rut

betaler skat i danmark og så arbejdstilsynet kan føre tilsyn med om virksomheden overholder arbejdsmiljøloven derfor skal vi selvfølgelig også slå hårdt ned på de udenlandske virksomheder der bevidst og konsekvent undlader at lade sig registrere i rut fordi de gerne vil flyve under radaren derfor giver vi

arbejdstilsynet hjemmel til at påbyde udenlandske virksomheder at de straks skal skrive sig op i rut

fortsat undlader at skrive sig op skal arbejdstilsynet kunne udstede daglige tvangsbøder indtil virksomheden efterlever kravet

oplysninger til andre offentlige myndigheder og arbejdsmarkedets parter når der er blevet givet et påbud eller bøder til en virksomhed det synes jeg sådan set er sund fornuft jeg synes

her er et rigtig godt forslag for vi skal slå hårdt ned på virksomheder der bevidst og konsekvent undlader

registrere sig i rut fordi de vil undvige de danske myndigheder det gør vi med det her forslag og det støtter venstre fuldt op om og

være til stede

her virksomheder er de skal gøres større

virksomheder der snyder

vi optagede af der har vi jo aftalt

en masse dagbøder og alt muligt andet de når aldrig

venstre ikke at det er et problem og mener venstre ikke at vi burde sige til dem at de skylder noget fra

få de penge ind som de skylder fra de sidste bøder har vi ikke her et problem

giver jo netop mulighed for at sikre

så længe virksomheden er i danmark jeg er helt med på at hvis virksomheden dagen efter rejser

er der ikke nogen man her og nu kan opkræve bøder fra men intentionen er jo sådan set og det holder jeg fast

vi skal udstede de bøder her og nu

der er vist ikke mange der er så kede af

nu er det sagt l en

og fire og halvfems handler om administrative tvangsbøder registret for udenlandske tjenesteydere også kaldet rut

det af de få redskaber vi har til at sikre at udstationerede virksomheder overholder landets love herunder ikke mindst arbejdsmiljøloven og det er der i høj grad brug for det er helt galt med arbejdsmiljøet hos mere end syv og halvtreds procent af de udenlandske virksomheder der ikke er i

stor andel af disse virksomheder får strakspåbud eller forbud mod at fortsætte arbejdet

nedstyrtning rut kan samtidig være et godt redskab for arbejdsmarkedets parter med henblik på at få en dialog med disse virksomheder om nødvendigheden af at være organiseret og i det hele taget at respektere den danske overenskomstmodel derfor er reglerne for at sikre en bedre håndhævelse af rut også blevet strammet gennem årene og derfor er det godt at regeringen nu foreslår en yderligere stramning sådan at arbejdstilsynet kan udstede tvangsmæssige dagbøder til virksomheder der vedvarende undlader at registrere sig

jo indebar at man ikke kunne idømmes mere end en bøde for den samme

virksomheden dagbøder på mindst tusind

at klager over sådanne tvangsbøder ikke har

og fint at arbejdstilsynet får mulighed for at dele oplysninger om disse virksomheder med arbejdsmarkedets parter men det er ikke særlig hensigtsmæssigt at arbejdstilsynet kun må videregive

oplysninger om tid og sted for arbejdstilsynets givne

at et af formålene med rut er at fremme arbejdsmarkedets parters dialog med disse virksomheder om den danske overenskomstmodel vil det være nyttigt at arbejdsmarkedets parter også bliver oplyst om om der er ansatte

blødsødenhed i disse tilfælde

endelig vil vi gerne have at ministeren forholder sig til høringssvaret fra arbejdsmiljøklagenævnet så vi sikrer os

er de fornødne ressourcer til den nye opgave som dette klagenævn får idet virksomhedernes klager over arbejdstilsynets påbud skal rettes hertil det kræver jo både fagfolk og

støtter lovforslaget men vi håber da på at få svar på vores spørgsmål og på at vi kan forbedre det

lader det til at folketinget nu bredt accepterer at hårdere straffe

det er naturligvis noget som jeg noterer mig med meget stor glæde det er der jo nogle partier der altid har ment og så er der andre der har betvivlet det

behandlingen af l en hundrede og fire og halvfems en

højere straffe er hensigtsmæssige for at bekæmpe kriminalitet så skal vi bare have den samme kreds af partier til at

det på nogle flere felter så har der været en positiv udvikling her i landet det der sker nu er at vi ændrer systemet fra at man alene kan give en arbejdsgiver der nægter at tilslutte sig registret for udenlandske tjenesteydere en bøde

udenlandske tjenesteydere bliver det ikke overholdt kan der gives nogle daglige bøder indtil man får anmeldt sig korrekt det er et rigtig rigtig fornuftigt tiltag og det bygger som sagt på den

for selvfølgelig skal udenlandske virksomheder registreres i danmark via rut registeret så har arbejdsmarkedets parter nemlig mulighed for at sikre håndhævelsen af de regler og vilkår der gælder for udenlandske

og arbejdstagere der udfører arbejde

det giver god mening og det viser sig feks at de virksomheder

end de virksomheder som er anmeldt

gerne hjælpe til det med mandater fra alternativet ligesom vi også gerne indgår i en diskussion om hvad man yderligere kan gøre for at sikre at udenlandske

som et enkelt hammerslag at gøre her i landet hvis de ikke respekterer danske overenskomster danske fagforeninger overholder arbejdsmiljølovgivningen og i øvrigt betaler moms og skat

sf vil et socialt europa og vi slås imod social dumping

lovforslaget vil stramme betingelserne for udenlandske firmaer og det er jo på den måde et lille bidrag til en mere fair konkurrence for firmaerne om at få

og for lønarbejderne om at få jobs sf havde gerne set hårdere sanktioner og en mere effektiv opfølgning når udenlandske firmaer kommer til danmark

men trods alt vil jeg sige at netop det her lovforslag fra regeringens side alligevel bekræfter det gamle ordsprog at selv en blind høne kan finde

karsten hønge som jeg måtte forstå gik på lovforslaget nu

glæde sig over andet end kun det vi diskuterer her i dag

i regeringen samler vi al den ros op der bliver givet det skal man gøre

tager jo netop afsæt i det som flere ordførere har sagt nemlig at registret for udenlandske tjenesteydere også kaldet rut har vist sig at være et godt og ikke mindst vigtigt værktøj til at bekæmpe social dumping og til at understøtte at udenlandske tjenesteydere naturligvis overholder danske regler men vi må også erkende at vi kan blive bedre

tilbage i to tusind og sytten gældende for to tusind og atten jeg noterede mig også i den forbindelse de bemærkninger

stadig væk ønsker en dialog om hvorvidt man kan tage yderligere tiltag

men jeg noterede mig også at et bredt flertal her i folketinget jo faktisk anerkender det lovforslag der nu er blevet præsenteret

ikke nogen tvivl om at jeg lægger op til at have en udvalgsbehandling hvor vi må se på om der er ting der kan gøres endnu mere tydelige eller endnu bedre det er sådan set også en udstrakt hånd til

altid viser venlig imødekommenhed når det måtte være nødvendigt og det er det som oftest

det som vi diskuterer er jo at det i dag er sådan at en udenlandsk virksomhed der nægter at indmelde sig i rut alene kan få en bøde for manglende eller mangelfuld anmeldelse i rut herefter kan myndighederne ikke gøre yderligere for at fremtvinge en anmeldelse i rut hvis der er tale om samme tjenesteydelse på samme arbejdssted det ændres der jo netop ved i det lovforslag vi diskuterer her i dag lovforslaget udstyrer arbejdstilsynet med et instrument der skal give bedre mulighed for at fremtvinge den lovpligtige anmeldelse i rut i netop disse situationer lovforslaget giver nemlig arbejdstilsynet mulighed for at udstede påbud og ikke mindst daglige tvangsbøder hvis en

at anmelde sig korrekt i

virksomhed ikke kan unddrage sig tvangsbøder blot ved at

det understøtter også anmeldelsespligten til rut samlet set får arbejdstilsynet

også blandt udenlandske virksomheder det er vigtigt at der føres kontrol med arbejdsmiljøet men også at adgangen for arbejdsmarkedets parter til at sikre ordentlige løn og arbejdsvilkår for

at det her lovforslag samlet set

får vi jo en grundig udvalgsbehandling men i den forbindelse kommer vi også til at forholde os til de bemærkninger og høringssvar der er givet dem vil jeg også glæde mig til

til mig og det gør jo at den her fredag ender fantastisk og vi kan gå glade på weekend så det er jo supergodt jeg

at vi har et effektivt sanktionssystem og det er der jeg er nødt til og jeg ved også godt at ministeren har været inde på at vi kan tage det senere

en virksomhed rent faktisk kan lade være med at betale dagbøderne

stikke af til hjemlandet og så komme tilbage senere og starte et nyt arbejde og så er

har ministeren nogle tanker om at prøve at kigge på den del

er en person man skal lytte

værdier hos nogle af de her virksomheder det er jo lige præcis det der gør at man så

fra den ene time til den anden altså mange af de virksomheder

endnu mere konkrete i vores håndhævelse af de her

læst forkert men som jeg forstår

og arbejder og ikke opfylder kravene og

en masse dagbøder og de så er til nordjylland og starter et nyt arbejde så starter det

på lokationen er det korrekt forstået og og er det også

for beslutningsforslag b syv og tres

konkret foreslår i at regeringen inden skoleåret

nitten fremsætter et lovforslag der giver forældre mulighed for egenhændigt at udsætte deres barns skolegang med

og det er et sympatisk forslag regeringen kan dog ikke støtte det

tusind og otte så forældre mistede retten til at træffe beslutning om at deres barn skal skoleudsættes lad mig slå fast at det altid har været kommunalbestyrelsen der traf denne beslutning regelændringerne fra to tusind og otte handlede om at undervisningspligten blev udvidet fra ni til ti år

da der tidligere havde været en mere lempelig praksis for skoleudsættelse sendte man i forbindelse med lovændringen i to tusind og otte et politisk signal om at udgangspunktet er at barnet skal starte

en ændring af de nuværende regler kan forventes at medføre at væsentlig flere børn får udsat deres skolestart vi ved at der i en del år har været omkring tre procent af børnene der har gået børnehaveklassen

forventes at forslaget vil medføre væsentlige offentlige merudgifter og hvis alternativet ønsker det kan partiet overveje at bringe emnet op i forbindelse med finanslovsforhandlingerne lad mig understrege at det for regeringen ikke er et succeskriterium at mange børn får udsat deres skolestart

nuværende ordning bygger på en forudsætning om

og tæt dialog mellem forældre kommune dagtilbud og skole forældrene skal føle sig trygge ved at sende deres barn i skole og de skal føle at deres bekymringer bliver taget alvorligt når de ønsker skoleudsættelse for deres barn

for sygeliggørelse af børn hvis der stilles rigide krav om at barnet skal have en diagnose eller lignende før det kan komme i betragtning til at få udsat skolestart

typisk er drenge der er født sidst på året det kan tyde på at der mange steder netop er er en dialog om børnenes skoleparathed

om reglerne er skruet sammen på en måde så de giver bedst mulig mening for borgerne det vil sige forældrene og eleverne

udsættelse men det handler jo om at man har udvidet skoleretten så hvor man tidligere skulle starte i skolen når man var syv år første klasse skal man starte i skolen når man er seks

giver tilladelse til en udsættelse

er mange børn som simpelt er skoleparate tre ud af tyve børn der vurderer den seneste rapport fra dea

børnehaveklasselederne der vurderer det så mener ministeren ikke at det i sig selv er en bekymrende udvikling nu kan vi snakke om økonomi bagefter

giver merudgifter men er det ikke en bekymrende udvikling at der er flere der nu vurderes til at være

udviklinger i samfundet blandt andet

kunstig befrugtning og

have en effekt i forhold til det her men min holdning er nu også at man klarer at samle mange

og nogle af dem måske først når de er startet i skolen så er

er også nogle af dem som både socialt og fagligt har nogle udfordringer

af det vi tager fat på i regeringens parallelsamfundsudspil så

jeg jeg vil sige

vi se at der sker en udvikling som

jeg er helt med på at det givetvis koster nogle penge og vi har ikke stillet et finansieringsforslag med det her beslutningsforslag det ved jeg godt så i givet fald

det kræve at man eventuelt af hvem der skulle betale

mestrer når de starter men at det er de sociale og personlige altså

i lang tid bagefter så

også snakker finansiering vil regeringen være åben

beslutning hvordan man håndterer det her og hvordan man har dialogen med forældrene hvis man ønsker at lave nogle ændringer sådan nationalt

det her med at såfremt der ændres praksis og og det så betyder at flere børn vil starte

så skal man ud og finde økonomien dertil der vil jeg gerne spørge ministeren er det regeringens holdning at det er økonomien der er det helt centrale er det ikke vigtigt at børn starter på det rigtige tidspunkt om det så for nogle

starter det år hvor de fylder seks

i regering og derfor ved i også at uanset hvad man gerne vil og hvilke hensigter man har og uanset om det handler om forbedringer inden for psykiatrien eller

ofte i forbindelse med finansloven og det kan man jo også gøre i

siddende regerings holdning til det her spørgsmål om hvornår børn skal starte i skole

det økonomi der er det afgørende argument

men man kunne vel også sætte det anderledes op og sige

at der ikke er børn der skal gå en klasse om

en dialog der foregår ude i kommunerne

en væsentlig økonomisk omprioritering og igen det

regering jo ændre på de kan også tage det op i finanslovsforhandlingerne

indtil man ændrer på det nationalt og det har vi ikke nogen planer om i regeringen så er det kommunerne der tager den afvejning og det gør

det er helt afgørende for at de nye elever får en god skolestart

en god skolegang sådan er det heldigvis også for langt de fleste i dag desværre er der også tilfælde hvor det ikke nødvendigvis

alternativet for at sætte dette spørgsmål på dagsordenen ligesom sf tidligere har gjort det vi deler nemlig bekymringen for om systemet i dag altid tager godt nok hensyn til det enkelte barns behov

i beslutningsforslaget henvises til tænketanken deas undersøgelse klar parat skolestart fra den første december to tusind og syv heri kan man læse at tre og fyrre procent af indskolingslederne i landenes femten største kommuner vurderer at otte ni ud af ti

i en klasse med tyve elever svarer dette til at cirka sytten af eleverne var rustet til at gå i nul klasse det er bekymrende for vores mål er selvfølgelig at samtlige tyve elever skal trives i børnehaveklassen alle skal med det er den socialdemokratiske vision

vi tror selvfølgelig at alle landets kommuner vil gøre det så godt som muligt for deres borgere ikke mindst børnene derfor skal forklaringen på de udfordringer vi ser nok først og

samtidig er vi heller ikke sikre på at den bedste løsning er bare at lade beslutningen være egenhændigt op til forældrene vi ser helst at et barns skolestart besluttes i tæt dialog mellem forældre dagtilbud og skole så man kan få en samlet vurdering af hvad der er bedst for barnet derfor vil vi heller ikke støtte beslutningsforslaget som det ligger i dag

ligesom vi bliver nødt til at tage kommunernes økonomi i betragtning lad mig give et eksempel hvis vi har en stor skoleklasse for altså ikke tyve elever men syv og tyve til otte og tyve folkeskoleelever en overvægt af drenge i klassen og altså mange fem årige klasselokaler som er bygget til langt færre skoleelever en presset kommunal økonomi før sfo den første marts for alle børn som skal starte i skolen og i det her konkrete eksempel så tilmed også gårdtoiletter ja så er risikoen for at børn kommer i klemme utrolig stor og situationen

handling både lokalt og nationalt som sagt

imod det her beslutningsforslag men det betyder ikke jævnfør ordførertalen og det konkrete eksempel

at diskutere rammerne for børns skolestart og skoleudsættelse for vi har en fælles forpligtelse til at sørge for at alle børn får en god skolestart

vi mener at en skoleudsættelse skal vurderes på et fagligt grundlag og gennem et tæt samarbejde mellem forældre dagtilbud og skole som det er og som det fremgår af folkeskoleloven skal alle børn starte i skole i det år hvor de fylder seks år i to tusind og

gjorde et flertal i folketinget børnehavepladsen obligatorisk forældre kan søge om udsættelse af skolestart men det skal godkendes af kommunen alternativet ønsker

at loven skal ændres så en eventuel beslutning om udsættelse af skolestart alene

det må være i samarbejde med dagtilbudslederen og skolelederen hvis barnets vanskeligheder er af en sådan art at skoleudsættelse vil være det bedste for barnet kan forældre i samarbejde med skolelederen beslutte det og sådan synes vi fortsat det er bedst at gøre vi mener det er vigtigt med en faglig vurdering inden man udsætter børns skolegang og det ser vi ingen grund til at ændre på

skal starte i skolen de nuværende regler understøtter at forældre og det pædagogiske personale i dagtilbud er i dialog om barnets udvikling og modenhed der er balance i forhold til at sikre at børns skolestart ikke udsættes uden grund

i dag i loven både i forhold til sen skolestart og i forhold til tidlig skolestart

er i god samklang med forældre skole og kommune

måske lidt mindre optimistisk i forhold til forældrenes vetoret for det

jo i den optimale verden er et samarbejde

forslaget skriver jo at at ansøgninger

imødekommes såfremt der ligger en anbefaling fra ppr om skoleudsættelse det

været igennem en ppr vurdering og der skal ligge en anbefaling fra ppr

ikke måtte være være enige kunne dansk folkeparti så støtte et forslag som hed at der skulle være en enighed

frem for at kommunen er dem der ligesom

synes vi ikke er den rigtige vej at gå jeg forventer at kommunerne lytter til til forældrenes vurderinger da hverken de eller skolerne er interesseret i at børn starter for tidligt i skole og dermed risikerer at skulle gå et år om men det er først og fremmest en fagprofessionel vurdering der skal foretages

og her skal de fagprofessionelle naturligvis i samarbejde med forældrene være gode til at finde ud af hvilke elever

skolestart men vi vil gerne være med til at diskutere i udvalget om om det er andre

ude hos nogle af kommunerne eller om det bliver en økonomisk vurdering der ligger til grund for at man vælger

om børns skolestart her en fredag eftermiddag i folketingssalen

vi mener faktisk at som reglerne er i dag

er de også med til at understøtte at forældre kommune og for den sags skyld også pædagogisk personale i dagtilbuddene og daginstitutionerne sammen

i dialog om

skal have lov til at vente en år med at starte i

forhåbentlig i dialog kan være med til

beslutning om barnets start i skolen i venstre er

glidende skolestart og

mener vi faktisk i venstre

nogle eksempler hvor det ikke er godt nok men

og snakken med eventuelt de kommuner

i tvivl om at det imødekommer et stort ønske hos rigtig mange forældre der har oplevet vanskeligheder med at få deres barns skolestart udskudt

det er synes jeg i bemærkningerne til forslaget udmærket beskrevet hvordan kommunerne opstiller barrierer for forældrenes ønske om udskydelse af skolestarten og man kan jo sige at resultatet fremgår meget tydeligt

af børn der får udsat skolestarten jeg synes det er meget klart at det er blevet sådan efterhånden at der skal meget tungtvejende grunde til at få udsat skolestarten og det indebærer efter alt at dømme at der er alt for mange børn

i bemærkningerne refereret til rapporten fra evalueringsinstituttet og jeg

er det interessante fænomen i en bibemærkning at der er meget forskellige vurderinger hos de pædagogiske konsulenter i kommunerne og hos børnehaveklasselederne børnehaveklasseledernes opfattelse er jo meget tydeligt den at der er store problemer

blevet flere

som ikke er skoleparate og de sammenligner det med hvordan situationen var fem otte år tidligere det vil sige før vi fik lovændringen i to i to tusind og ni

der skulle sidde typisk op til tre børn i en skoleklasse som ikke er skoleparate og det er da simpelt hen tre børn for meget det er rigtig synd for de børn der oplever at måtte tage børnehaveklassen om det er relativt få kan man sige ministeren nævnte procenten men det er dog

syv hundrede børn som oplever at skulle tage børnehaveklassen om det kan

for børnene men heller ikke for forældrene

er er der rigtig mange der kommer til at opleve alvorlige nederlag ved skolestarten og vi ved at oplever man alvorlige nederlag ved skolestarten

det forplante sig videre gennem skolegangen

et resultat tænker jeg af årelange politiske bestræbelser på at få trykket

ét fænomen vi diskuterer men det har jo været en generel tendens at skolealderen med djævelens vold og magt

alle over en kam sådan skal man ikke høre det

det skulle være særlig dyrt at foretage

på en kora rapport fra for tre år siden hvor man kunne se at de gennemsnitlige udgifter

end de gennemsnitlige udgifter for en skoleelev og det der helt oplagt er tendensen rundtomkring i kommunerne

men at det her skulle være særlig dyrt har jeg svært ved at få øje på men lad os få afdækket det det korte af det lange

det er rigtig godt at der med det her forslag bliver skubbet i en anden retning end den som vi

skal acceptere at deres børn presses for tidligt i skole vi skal tværtimod hjælpe forældrene støtte forældrene sådan

at de træffer det valg for deres barn som er bedst netop for

den baggrund synes vi at alternativets forslag er et rigtig godt bidrag til det

jeg bruger min taletid som

at komme ind på det man kan kalde for parlamentarisk proces spørgsmål men det vil jeg faktisk gøre

så er der en lang tradition her i danmark for at det er noget der bliver fastsat

det er typisk men ikke altid forlig mellem de nuværende regeringspartier dansk folkeparti socialdemokratiet radikale venstre og

står der formelt at folketinget skal pålægge regeringen

i realiteten står der jo noget andet

der står at alternativet pålægger folkeskoleforligskredsen at gøre hvad

er jo godt klar over at alternativet ønsker sig en ny politisk kultur men den klassiske politiske kultur som

har også lov til at mene noget og den har også lov til at præsentere et

som repræsentant for den klassiske politiske kultur vil jeg sige at jeg synes at alternativet skulle tilmelde sig den klassiske politiske kultur som jeg har omtalt

ligesom at være i familie man kan og det ved alle som har en familie jo godt

meget intense diskussioner men det ender jo med at man taler sig til rette og finder frem til nogle løsninger som måske ikke er de bedste hvis det kun var en part der skulle have sin vilje

er nogle løsninger som alle kan gå tilbage til deres gruppeværelse og fortælle om med glæde og så kan man deltage i de her forlig så jeg har faktisk svært ved at acceptere alternativets forsøg på at gøre sig selv til det man vist også på dansk kalder

en free rider i forhold til

jeg selvfølgelig enig med ministeren i alt det som ministeren har sagt så det skal jeg ikke gentage men derfor

men det vil jeg så undersøge efterfølgende tak for det

det at diskutere skole uden at være medlem af forligskredsen mener ordføreren ikke at det er ganske sundt for demokratiet at også partier der er uden for en forligskreds har mulighed for at deltage i en dialog om folkeskolen i folketingssalen

at have en diskussion om hvem der

er at det er enighed i forligskredsen der gør at det her forslag kan komme videre

vi har her i folketinget men men

hvis ikke det er sådan at når der er indgået

har man udelukket resten af folketinget fra

dialog om det det er ikke fordi vi ikke anerkender den forligskultur der er og de rammer vi nu har sat op for det men er det ikke sundt for kulturen her i folketinget at der er en åben debat

med at man også nogle gange

bande lidt under hånden over de langstrakte diskussioner man har i sådan en forligskreds så det er faktisk rigtig godt

er det jo også bare sådan at vi kan sige hvad vi vil i folketingssalen

kalenderår hvor de fylder seks år og dermed komme i børnehaveklassen som så også blev obligatorisk i to tusind og otte på det tidspunkt var hverken det radikale venstre eller sf medlem af

tusind og elleve hvor vores partier gik i regering

her at man arver om man så må sige de forlig som regeringen repræsenterer det betyder ikke at man ikke kan diskutere de forlig og arbejde på også at skabe nogle ændringer i dem men som udgangspunkt

vi bundet af de beslutninger der er truffet inden vi kom ind i forligskredsen igen som vi i øvrigt i fællesskab forlod i to tusind og to det

den konkrete situation med børn der skal i skole i det år hvor de fylder seks år vil

nævne nogle tal for at illustrere hvad noget af problemet er

i realiteten stor forskel på et barn der for eksempel er født i december måned og derfor begynder skolegangen i august to tusind og sytten

det års forskel betyder noget samtidig

ved vi også og jeg ved det som tidligere lærer at i forvejen er der meget store udviklingsforskelle i de yngste skoleår der kan være helt op til to tre års forskel

de går i samme klasse det kræver jo rigtig meget både af familierne og af børnene og af lærerne og af skolen som helhed derfor er

at overveje en fleksibilitet omkring børns skolestart og det er der jo også formelt mulighed for men det er bare rigtig svært at få det til at virke som en fleksibilitet

at forældrene kan tale med skolens ledelse og kommunen om at et barn har bedre af at vente i en periode inden det kommer i skole

nogle af de problemer der er afledt af den her

artikel som jeg vil nævne titlen på fordi den er

anskuelig og den er kommet fra sfi altså det gamle socialforskningsinstitut i oktober to tusind og femten og den hedder vil du klare dig godt i skolen og til fodbold

ser på verdensmesterskaber og europamesterskaber og

der virkelig vinder er født i januar og februar måned

noget vi alle sammen kan konstatere

bare noget vi står og finder på fordi vi synes det

den her sammenhæng

er det her en overvejelse

vores fælles kollega

er på vej i flyver til island

hilse fra ham og sige at han netop har rejst det spørgsmål i forligskredsen så det er under behandling kan man sige i ministeriet sagen undersøges som det hedder og det afventer vi men vi er interesseret i at bidrage til en lødig debat om

enten ikke støtter holdningsmæssigt eller af

egentlig fungerer godt nok som det er i dag

ser den her rapport fra dea som peger på at tre ud af tyve børn faktisk ikke er skoleparate

undersøgelser som peger på at det ikke at være skoleparat faktisk kan kan forfølge en

vi ved også alle sammen i hvert fald os der har børn

er det som om børnene ligesom skal finde deres plads i det her hierarki og i i strukturen og så sætter strukturen sig på en eller anden måde så selv om man man fagligt socialt emotionelt måtte komme efter hvad man har af umodenhed så kan det være man er blevet sat fast i en position

har svært ved at sidde stille eller den der ikke er så dygtig eller et eller andet

mønster selv om man personligt udvikler sig fordi klassefællesskaberne har en tendens til at sætte sig fast

ikke nogens skyld men sådan fungerer skoleklasser bare så derfor er det jo så vigtigt at vi i

skolen det bedst mulige udgangspunkt når de

kommunerne kan sige til forældrene nej jeres barn skal

skolestarten så snakker vi

der i en undersøgelse fra danmarks evalueringsinstitut vurderede at

jakob sølvhøj der nævnte de tal halvdelen af børnehaveklasselederne mener at der

den her periode på ti år er kommet flere børn der ikke er skoleparate

og det skal vi tage alvorligt

tre ud af tyve børn vurderes ikke at være skoleparate så

var der en og tyve procent af børnene der fik udsat deres skolegang og i to tusind og seksten var det seks procent

ville det gå tilbage op til de en og tyve procent

før man indførte den obligatoriske nul klasse i dag er udgangspunktet at man starter i nul klasse

det vil ikke være tyve procent det forventer vi ikke men det vil

beregning skal vi nok kigge på det vi vil stille

en undersøgelse som har regnet på de dynamiske effekter hvis man kigger på investering i uddannelse så efterhånden kan vi vel begynde at kigge på at

investeringer i uddannelse i det hele taget

det skal være forældrene der skal have lov til at have vetoret eller tage den endelige beslutning

det er jo også en politisk holdning hvem er det der ligesom har kompetencen myndigheden til at tage den endelige beslutning om

eller syv årig vi mener helt klart at forældrene bør være dem der har den bedste viden om og fornemmelse for om deres barn er

problemet i dag er bare som også eksemplet er med med rudersdal kommune at der

selv om forældrene måtte mene noget andet og man tager retten til at lade et barn køre igennem en ppr vurdering hvilket i sig selv kan føre til en stigmatisering af de her børn så der er noget lovgivning i dag som vi synes er problematisk

samspil det vil vi gerne være med til at kigge på i hvert fald i forhold til at få forbedret den

vi skylder vores børn at få den bedst mulige skolegang og det gør vi altså ved at vi giver dem den bedst mulige start og den mindste mindste

for at de kommer i gang med deres skolegang på en måde som er uhensigtsmæssig fordi vi ved hvor meget det forfølger et barn når det først har fået sat

så vi vil gerne gøre alt at hjælpe børnene her

med folketingets partier jeg ved godt at det er forligskredsbelagt og nu har vi løftet debatten i folketingssalen

absolut intet processuelt galt i det kan man så være uenige

eller man kan skifte mening efterhånden som man bevæger sig tidsmæssigt eller

det ser ikke ud til at være tilfældet så er forhandlingen afsluttet jeg foreslår at forslaget henvises til undervisningsudvalget hvis ikke nogen af jer gør indsigelse

undervisningsministeren får

beslutningsforslag b to og halvfjerds

derfor er det vigtigt at vi diskuterer det men lad mig starte med at sige at regeringen ikke kan støtte det konkrete forslag

at gøre det obligatorisk at

gennemføre undervisningsforløb i digital etik og adfærd i folkeskolens udskoling og på alle ungdomsuddannelser

når omkring tusind unge mennesker sigtes for at have delt krænkende billeder

været andre sager fremme og det er en problemstilling der fylder meget men regeringen mener ikke at flere obligatoriske krav til indholdet af undervisningen er vejen frem der foregår allerede rigtig mange ting som skal give de unge viden om at det er ulovligt at dele nøgenbilleder af andre uden at have fået deres samtykke fra regeringens side har vi stor fokus på digital adfærd og etik

folkeskole og ungdomsuddannelsesområdet og en række private aktører gør en stor indsats for at støtte op om skolernes arbejde med at ruste eleverne til at begå sig bedre online for eksempel har danske skoleelever og tdc udarbejdet en kampagne med relevant materiale til skolerne det er regeringens vurdering

allerede i dag er gode muligheder for at folkeskolerne

undervise i denne problemstilling forståelsen af grænser og rettigheder i

til seksualitet indgår allerede i de fælles mål for emnet sundheds og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen herunder normer og rettigheder

køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv andre fag giver også muligheder for at dykke ned i problemstillingen

de gældende rammer det

indgår også i forsøgsprogrammet om styrket teknologiforståelse i grundskolen her vil der blandt andet være fokus på undervisning i teknologiens betydning i samfundet

ved digitale teknologier i forhold til ungdomsuddannelserne

og seksten et etisk kodeks kodekset har fået rigtig gode tilbagemeldinger fra sektoren og i februar

lancerede regeringen en skærpet indsats mod digitale krænkelser med ti konkrete initiativer et af initiativerne er en styrkelse af digitale kompetencer i fagene på de gymnasiale uddannelser med fokus på etik det har betydet at den digitale dannelse og de digitale kompetencer i fagene på de gymnasiale uddannelser er blevet styrket i de nye læreplaner på ungdomsuddannelserne er der desuden iværksat en ung til ung kampagne om deling af krænkende materiale og god tone på nettet ligesom der er udarbejdet inspirationsmateriale på

danmarks læringsportal regeringen mener at skolerne skal være forpligtet til at arbejde med

dannelse men det er vigtigt at man har en vis lokal frihed til at arbejde med området som man finder det mest relevant det gælder helt generelt det aktuelle og mest relevante har det som bekendt med at ændre sig derfor skal vi fra centralt hold holde igen med detaljeret regulering staten skal stille viden materialer og støtte til rådighed

men i øvrigt give lokal frihed det er for eksempel også afspejlet i aftalen om en lempelse af fælles mål som der var bred enighed om blandt folketingets partier endnu en gang tak til alternativet for at sætte fokus på det vigtige emne

ungdomsuddannelserne det er jeg fuldstændig enig

i vi var jo selv meget begejstrede for den tidligere undervisningsministers etiske kodeks som vi

balancering mellem regulering og frihed

at man ikke skal pålægges alle mulige ting ude på skolerne det er jo også en

som går rundt og tilsyneladende aldrig hørt et ord om hvordan man opfører sig digitalt på nettet

det her med deling af krænkende materiale

set at samtlige danske unge skal have en eller en form for forhold til det kendskab

det undervisning i det er ministeren enig med mig i at det optimalt set er sådan at alle danske unge skal forholde sig til digital adfærd

vi har læringsmål og vi har også i en en forligskreds besluttet at at læringsmålene ikke skal være for rigide

indholdet i fagene og vi kan også sagtens stille materiale til rådighed vi kan også lave vejledninger vi kan gøre mange forskellige ting men det er en bevidst beslutning at vi ikke ønsker at detailregulere ikke på det her område

tak børn og unge lever en meget stor del af deres sociale liv på nettet det stiller ikke bare

men også til os som samfund og ikke mindst til vores uddannelsessystem ligesom der er spilleregler for hvordan man opfører sig og behandler hinanden når man er sammen fysisk bør der også være det når det foregår digitalt derfor er

også fuldstændig enige med alternativet i at krænkelser og grænseoverskridende adfærd på nettet skal tages meget alvorligt vi får simpelt hen ikke klædt vores børn og unge godt nok på i dag

det viser sig med

i sagen fra januar hvor flere end tusind unge mennesker blev tiltalt for at have delt seksuelt krænkende billeder

derfor har vi også fra mit partis side været meget optaget af at der er blevet taget politiske initiativer

folkeskolen og ungdomsuddannelserne det har konkret ført til det etiske kodeks for de gymnasiale uddannelser der blev vedtaget i to tusind og seksten og den omfattende antimobbestrategi fra sidste år hvor der også er fokus på digital adfærd selvfølgelig

en masse andre partier her i folketinget skal jeg lige indskyde

så stor alvor på det her spørgsmål som alternativet mener vi ikke at tiden er inde til at trække flere nye krav eller forpligtelser ned over landets skoler vi skal give

mange tiltag der allerede er sat i gang lov til at virke og i denne tid hvor der igangsættes mange politiske initiativer både lokalt inden for rammerne af reformen og som sagt nationalt tror jeg det er vigtigt at vi holder os for øje at én løsning i én kontekst ikke nødvendigvis er den rigtige løsning i en

gruppe af børn og unge

og en ting er de politiske lovgivningsmæssige initiativer

det forhold at det er ulovligt og strafbart at dele krænkende materiale af unge under atten år her i folketinget er vi den lovgivende magt og ikke den dømmende men jeg synes at det retslige arbejde også hører med til den debat som alternativet har rejst i dag

på baggrund af de ord jeg har sagt kan

altså ikke støtte beslutningsforslaget

men når så det er nævnt her fra talerstolen

vil jeg da rigtig gerne benytte lejligheden til at takke alternativet

fastholde fokus på den her vigtige problemstilling

vil vi meget gerne arbejde tæt sammen med alternativet og folketingets øvrige partier om hvordan vi løbende styrker den digitale dannelse så vi sikrer at alle børn og unge trives ikke bare i klasselokalet men også på nettet

byde velkommen til fru dorthe ullemose fra

i kølvandet på den her opsigtsvækkende sag i januar to tusind og atten hvor over tusind unge er blevet sigtet for deling af seksuelt krænkende

at man på skolerne snakker med de unge mennesker

god digital opførsel på nettet og fortæller

når man deler krænkende materiale

det er et meget alvorligt problem fordi vi desværre har set eksempler på at piger og kvinder oplever at deres liv er blevet ødelagt fordi der florerer nøgenbilleder og

imod deres vilje det er uacceptabelt ingen skal opleve at få nøgenbilleder delt mod deres vilje grunden til at vi ikke kan støtte forslaget er at

allerede er stor fokus på digital adfærd og etik på både folkeskole og ungdomsuddannelsesområdet der er som led i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi gennemført en indsats med henblik på at styrke børns og unges digitale dannelse vi mener ikke at vi fra folketingets side skal diktere og pålægge skoler at det skal gøres obligatorisk som fag vi ser ikke nødvendigheden

ændringer sådan rent lovmæssigt

seksualundervisning og familiekundskab at børnene skal undervises i grænsesætning og rettigheder i forhold til seksualitet

at eleverne skal have viden om børns ret til beskyttelse mod fysisk psykisk og digitalt overgreb i

meget fint materiale som skolerne kan bruge til at oplyse eleverne om etik og digital adfærd undervisningsministeriet fremlagde i to tusind og seksten et etisk kodeks til brug for ungdomsuddannelserne og i februar to tusind og sytten lancerede regeringen en skærpet indsats mod digitale krænkelser med mange konkrete initiativer

og unge kan henvende sig hvis de får brug for at få fjernet

og justitsministeriet

deling af krænkende materiale på nettet

billeder rundt mod deres vilje og den skal oplyse dem om at det er strafbart

vi mener derfor der er

så vi kan få gjort op med den kultur der eksisterer i nogle ungdomsmiljøer hvor unge ikke tænker over at de begår en kriminel handling ved at dele krænkede billeder af andre

takke alternativet for

tage og jeg tror egentlig at det er en debat som man kan sige

også påpeger at det er en vigtig opgave at sørge for at både

er også rigtig vigtigt at vore unge mennesker

lærer hvad der er etisk korrekt i den digitale verden

vi fik regeringsmagten vores regering har blandt andet

vi har udviklet et etisk kodeks som skal guide ungdomsuddannelserne

og vi har gjort det til en vigtig del af undervisningsmålene i folkeskolen at børn og unge skal lære grænser og rettigheder i

deres seksualitet

synes jeg faktisk at venstre og for den

til at begå sig i den digitale verden

og så ved vi også godt at

i mål endnu men jeg synes at vi

værne om de unge mennesker og klæde de unge mennesker endnu bedre på så med det må jeg

velkommen til herre jakob sølvhøj

en revideret genfremsættelse af et lignende forslag som alternativet fremsatte i sidste folketingsår vi kunne støtte det

folketingsår og vi kan også støtte forslaget i den udformning som det

siden vi sidst drøftede alternativets forslag her i salen

er det blevet endnu mere åbenlyst hvor vigtigt det er

alle børn og unge får en meget klar forståelse af hvor betydningsfuldt det er

at alle forstår hvor ekstremt alvorlige konsekvenser det kan have hvis man

og krænkende i den adfærd man har

over for andre unge hvad enten det gælder på de sociale medier eller det gælder

først og fremmest ekstremt alvorlige konsekvenser for de børn der krænkes men det er jo blevet så åbenlyst med den retssag der har været at det

voldsomme konsekvenser for de unge der krænker og derfor kan man sige at både fra de manges perspektiv og fra den enkeltes perspektiv

skal uddannelsessystemet så løse alle problemer her i samfundet nej det skal

mange vil sige at familierne har et stort ansvar for at sikre at

deres unger kommer hjemmefra

præcis på det her område synes jeg faktisk det er ret åbenlyst at se at her kan

og der ligger også det helt særlige i uddannelsessystemets muligheder at man ikke bare formidler det som en en til en formidling og en envejskommunikation men at man her kan inddrage alle de andre unge man kan inddrage fællesskaberne man kan få den kollektive diskussion

envejskommunikation er ikke løsningen på det her det er dialogen og den fælles debat

jeg hører flere af de andre ordførere antyde at man er ved at løbe en åben dør ind og man kunne jo sige ja gid det

ingen grund til at yppe kiv i sager hvor

bemærkningerne til beslutningsforslaget antyder at helt

ikke jeg tror der er mere at gøre jeg synes forslaget her har en god udformning

sidst vi behandlede det og jeg havde der nogle bemærkninger om

model vi lagde ud over uddannelsesinstitutionerne

i det her forslag ligger det gode at det på den ene side forpligter uddannelsesinstitutionerne til faktisk at gøre

kan vi kun glæde os så er ulejligheden ved at udmønte det her forslag

men at det på den anden side giver meget vide rammer nærmest helt vide rammer for at man både inden for den enkelte uddannelsesretning og på den enkelte uddannelsesinstitution håndterer det her ud fra den konkrete elevgruppe man har deres alder deres sted i livet deres placering i

så videre så jeg synes

centralistisk regulering af området

været betænkelige jeg synes faktisk man gør lige præcis det der efterspørges nemlig at man

til uddannelsesinstitutionen at finde de rigtige former

jeg synes det er et godt forslag og da der tilsyneladende er bred enighed og sådan hører jeg det egentlig her i salen om at der skal gøres noget så kunne vi måske komme videre

i fællesskab jeg tror ikke det er et af de steder hvor vi har behov for

de procesbetragtninger jeg havde

både meget reelle og meget alvorlige

men når vi så alligevel ikke kan støtte

af de grunde som ministeren

passe på med at regulere i detaljen i et skolesystem som

meget stort flertal i folketinget

foretrækker skal være

generelt har jeg også indtryk af at alternativet er et parti der har en stor kærlighed til græsrødder og decentralisme

og det er jo ikke mindst fordi der er så mange

foretrækker decentralisme

afskaffe omkring tre tusind bindende mål for folkeskolen

når der så så oven i købet allerede er sat rigtig mange initiativer i værk

har ministeren jo gennemgået så

udtryk men jeg bliver altså nødt til sige at

er det man må kalde overkill

ordet

meget relevant emne som alternativets ordfører har taget op og som vi behandler her

to og halvfjerds

tvivl om at de grænseoverskridende forhold der gælder blandt børn og unge

gør mulig og betydningen af de krænkende materialer som vi har hørt om og som tusinder af børn og unge nu er belastet af har deltaget i og delt er en del af den hverdag som vores børn og unge er i

en del af den hverdag som skolen og

derfor er det klart at

også overveje hvordan man kan følge op på b to og halvfjerds men under alle omstændigheder

har vi allerede truffet nogle beslutninger som er centrale i den her sammenhæng antimobbestrategien

er bundet af og som der er meget politisk fokus på kommer til at fungere efter hensigten det kan vi jo også i folkeskoleforligskredsen og på anden måde følge op på for at se en status

garanteret også andre steder hvor man tager de her temaer

her det jeg også gerne vil pege på som er en del af den her

har været her

alderstrin eksempelvis så ved

af internettet og nye teknologier så man udruster forældre og lærere

formuleret i det teknokratiske sprog som

og nu har de også

observere

på at der også i det offentlige er en institution som i øvrigt har til huse hos filminstituttet

er her altså så jeg vil sige at

vi i radikale venstre kan bidrage

sige fra sfs ordfører herre jacob mark

bidrage til at udvikle opmærksomheden omkring de her forhold og finde gode veje til hvordan man kan integrere de her vigtige emner

jeg kan huske meget langt tilbage da tegneserier

hvert fald et ordentligt nybrud og det blev

tekster i danskundervisningen det var dengang man havde fokus på den slags ting

alternative tekster på mange andre måder og der er

to og halvfjerds rejser

integrere i både samfundsfag og i danskundervisningen inden for de rammer som allerede eksisterer det vil vi gerne bidrage til at sætte fokus på og

jeg vil godt have fingeren på pulsen

der sker på lærersiden og hvordan man kan håndtere de her udfordringer i de forskellige

tvivl om at vi alle sammen bakker op om hensigten og alle sammen er enige om de udfordringer der ligger derude og så kan vi være lidt uenige

der er brug for at gøre noget mere lige nu

starte med at referere til min egen lille interne undersøgelse

mor skråstreg bonusmor til fem teenagere

min egen lille befolkningsundersøgelse her af hvordan det ser ud

om de har lært noget hørt noget er blevet undervist i

man omgås det her med at dele billeder og videoer og så videre

på nettet de tre andre havde intet

syvende klasse en tiende klasse og en anden g det siger i hvert fald lidt om at om end hensigterne er der i forhold til at

er masser af muligheder for skolerne i dag

gjort alle steder nu er min undersøgelse jo på ingen måde repræsentativ men det var bare meget sjovt

har fremsat det her beslutningsforslag for det er jo ikke sådan at

jeg tror vi har flyttet os lidt

hen over det sidste år på det men jeg vil bare gerne eller vi vil bare have at det skal være sådan at alle danske unge mennesker som går i udskolingen eller på en ungdomsuddannelse på et eller anden tidspunkt i løbet af deres

med en undervisning

om hvordan man begår sig i forhold til

digital etik det er vi ikke sikre på

ikke sikre på at alle bliver konfronteret med

det vi gerne vil have vi er jo ikke ude og sige stramme lovgivningen

snævre målbeskrivelser men sådan set ligesom man i dag siger at alle skal have noget seksualundervisning om

handler det også om at der skal være noget undervisning i

hvordan man gebærder sig på nettet i forhold til deling af billeder og intimt materiale

et par citater op jeg googlede lige lidt hvad der var

og fem unge der er blevet sigtet i januar måned

en udstilling af de unge mennesker men det siger bare noget om hvad det er for et samfundsproblem

blandt andet en ung mand som er blevet sigtet

så siger det var bare noget amatørporno

har nogle unge mennesker derude og det

godt være at de aldrig er blevet konfronteret med hvad det her betyder for

er en anden pige som også er blevet sigtet og hun siger det er verdens mest åndssvage sag jeg kunne ikke se at personerne i videoen var under atten år desuden er der så mange der har haft den her som ikke er blevet kaldt ind mine veninder undrer sig over at lige netop jeg er

er en far som har været ude og forsvare sin søn og er meget vred over at sønnen er blevet sigtet

at det var ulovligt så det siger

der også er med den digitalisering som vi ser og derfor bliver vi nødt til at tage det alvorligt

reguleringer af detaljer det her er noget som vi opfatter som et stort samfundsproblem

og fem unge mennesker selv om mange synes at det var meget voldsomt men det sender et signal

i den optik og i det lys at vi også synes at vi skal sikre os at alle unge mennesker bliver

se tiden an det gør vi gerne nu har vi

om vi får en positiv udvikling på det her område det vil

vise sig at vi får flere sager som dem vi har set eller andre ting som vækker genvækker bekymring for det her område kommer vi altså til at tage det op igen vi tror på den gode vilje og vi vil gerne at de her initiativer og muligheder der er skal kunne vise sig

have en positiv effekt på hvordan vores unge mennesker forholder sig til hvad de må og

positivt lys hen over den her sag lige nu men med det in mente

er klar til at tage sagen op igen så snart det viser sig at vi bliver skuffede

har bedt om ordet og derfor er forhandlingerne

vi henviser sagen til undervisningsudvalget